dette er det første møde siden forhenværende statsminister anker jørgensen afgik ved døden den tyvende marts to tusind og seksten anker jørgensen blev født i nitten to og tyve i sundby på amager anker jørgensen blev forældreløs i en meget tidlig alder hans far døde da han var to år og hans mor da han var fem år han voksede herefter

sin faster på christianshavn anker jørgensen gik ud af skolen som fjorten årig og arbejdede mange år som ufaglært men selv om anker jørgensen kun havde en kort skolegang brugte han hele livet på at læse og videreuddanne sig blandt andet studerede han tre måneder på harvard universitet i usa anker jørgensen blev tidligt politisk aktiv og hans politiske karriere tog for alvor fat i

i lager og pakhusarbejdernes forbund som han blev formand for

seks og halvtreds senere fulgte formandsposten for transportgruppen i nitten to og tres og formandsposten for specialarbejderforbundet i nitten otte og tres anker jørgensen blev valgt ind i folketinget i nitten

fire og tres og han nåede at være medlem i tredive år han var formand for socialdemokratiet fra nitten

to og halvfjerds til nitten syv og firs i nitten to og halvfjerds afløste han jens otto krag som statsminister som statsminister fra nitten

to og firs nåede anker jørgensen at

regeringer den tredje september

to og firs trådte han tilbage uden at udskrive valg og blev den tiende september afløst af den konservative poul schlüter på posten anker jørgensen havde med sin folkelige og åbenhjertige fremtræden en stor troværdighed i befolkningen han var livet igennem trofast mod sin opvækst og sin ungdoms idealer som statsminister foretrak han primært at blive i sin treværelseslejlighed på borgbjergsvej i sydhavnen og var kun sjældent på marienborg anker jensen var et hæderligt sympatisk og frem for alt jordbundent menneske som hele danmark var på fornavn med æret være

del af indeværende funktionsperiode i stedet for jane heitmann den pågældende er herefter valgt

i dag er der følgende anmeldelser udenrigsministeren beslutningsforslag nummer

at første og anden stedfortræder har meddelt at de ikke ønsker at indtræde under denne orlov

til vedtagelse nummer v otte og tredive af peter kofod poulsen og v fyrre af pernille skipper josephine fock

er jo en beslutning om at

tyrkiet for at holde flygtninge væk fra

problemet i det men det er jo en vanskelig diskussion at tage uden at kigge på hvad tyrkiet er for et land og kigge på hvordan tyrkiet bidrager til den islamisering som foregår uden at kigge på hvordan tyrkiet opererer i nærområder hvor flygtningene kommer fra uden at kigge på hvordan tyrkiet behandler flygtninge og uden at kigge på hvordan tyrkiet i det hele taget behandler menneskerettighederne

tyrkiet er jo et land

journalister bliver ikke bare fængslet aviser bliver ikke bare lukket nej aviser bliver overtaget

regeringen overtager aviser og sender dem på gaden med det stik modsatte indhold

en oppositionsavis er den næste dag en regeringshyldende avis

i tyrkiet har været udsat for den behandling

tyrkiet har derfor blandt andet også fået en lang række domme fra

hvor flygtninge overfaldes og får tæsk hvor de sendes tilbage uden at deres asylsag er undersøgt

har skrevet under på internationale

er enhedslistens opfattelse

som sagt i fuldstændig enighed hvor vi

kritiserede tyrkiet og konstaterede at udviklingen i tyrkiet på retsstatsområdet og med hensyn til grundlæggende rettigheder giver anledning til alvorlig bekymring

straks at adressere de store mangler desangående

til det land på eu plan drejer det sig

i tyrkiet med menneskerettighedssituationen hvis man fortsætter med at angribe flygtninge hvis man fortsætter med at fængsle redaktører og

finansministeren har så i svar nummer tre

konditionalitet til faciliteten

ved at finansministeren sidste gang vi diskuterede det ikke havde haft tid til at forberede

går jeg ud fra at ministeren ikke mindst i lyset af de begivenheder der har

har haft derfor håber jeg meget

til det tyrkiske regime det er rigtig rigtig mange penge to hundrede og

kroner til en regering

ganske få dage siden kritiserede skarpt her fra folketinget

partier i folketinget bakkede op

på tyrkiets manglende overholdelse af helt grundlæggende retsstatsprincipper og nu står vi så i en situation hvor finansministeren beder os om at en principiel godkendelse

to hundrede og seks og firs millioner danske kroner uden at der er stillet krav om overholdelse af menneskerettighederne og det sker

trods af en situation hvor vi har

the children international at eus aftale vil krænke menneskerettighederne ærlig talt kære finansminister jeg synes der er behov for svar før vi skrider til afstemning jeg synes ganske enkelt ikke det kan være rigtigt at vi skal belønne et undertrykkende regime med to hundrede og seks og firs millioner danske skattekroner uden at stille krav om overholdelse af grundlæggende

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks ni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

ligesom gået lidt kuk i systemet men men

sin stillingtagen til lovforslaget ved tredjebehandlingen

gode ret til men det kan forekomme lidt mærkværdigt i og med at forslaget om en letbane i ring tre jo er et led i en politisk aftale som de samme

men det kan da forekomme lidt mærkværdigt at man pludselig er blevet i tvivl om hvad holdningen er

til et lovforslag som man har en politisk aftale

godt tænke mig at høre om der er nogle af de pågældende partier der kunne tænke sig at redegøre for så vi ikke skal bruge rigtig lang tid ved tredjebehandlingen på

trykker på knapperne ved tredje behandling have en belysning af hvordan økonomien er i letbaner i forhold til

klasse bustransporttilbud det ændrer ikke på at venstre står ved vores politiske aftaler

ved vores politiske aftaler men vi skylder at få belyst økonomien i det her inden vi trykker på knapperne ved tredje behandling og derfor kommer der i morgen en eksperthøring og så

venstre står

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

er forkastet der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse

der er brug for en indsats nu og her

at gøre med en kommende taxilovgivning som ligesom er blevet brugt som

at tingene har trukket ud og at der ikke rigtig sker noget

den til enhver tid gældende lovgivning gammel som ny

overholdes og lige nu har vi altså den lovgivning som vi har og som stiller meget store krav til taxibranchen og

som vil etablere sig som vognmænd eller køre som chauffører det er krav om tilladelse for overhovedet at kunne køre det er krav om

økonomi til vognmændene det er skærpede krav til bilerne og deres udstyr med henblik

man transporterer folk rundt det er krav om udvidet forsikring det er krav til uddannelse af både vognmænd og chauffører det er jo ikke nok bare

trafikstyrelsen var i tvivl om at med uber var der tale om ulovlig taxivirksomhed hvor hverken virksomheden eller chaufførerne lever

til de mange regler der er på området og i hvert fald anmeldte trafikstyrelsen uber næsten i samme sekund kan man sige som de etablerede sig og det skete den nittende november to tusind og fjorten i en anmeldelse til københavns politi men først den syttende marts to tusind og femten blev der rejst sigtelse mod uber for overtrædelse af taxilovgivningen og imens fortsatte uberchaufførerne i øvrigt lystigt med at køre folk fra a til b uden tilladelse og uden at opfylde kravene til erhvervsmæssig persontransport først hen mod slutningen af året sidste år årsskiftet

seksten begyndte politiet i københavn at sigte uberchauffører for piratkørsel og de første sager kommer for domstolene her i slutningen af april man må sige at det har

meget lang tid for myndighederne at komme i gear

ikke sige sig fri for mistanken om at det er helt bevidst når man tænker på at uber jo er blevet omfavnet af liberalistisk indstillede politikere i regeringen og blandt støttepartierne som jo hylder deregulering og anser fagforeninger og

som noget en vis herre har skabt denne langsommelighed har naturligvis skabt stor frustration blandt chauffører og vognmænd i taxiselskaberne de har løbet myndigheder og politikere på dørene og brugt alle til rådighed stående lovlige midler for at råbe os

deres retsfølelse er tydeligvis krænket når de ser deres levebrød taget ud af munden på dem uden at der bliver skredet ind det sker hver eneste weekend hver eneste dag stort set og det er noget som måske især justitsministeren burde tage

ganske alvorligt selv eu er blevet brugt som undskyldning for ikke at foretage sig noget det sker blandt andet i et svar til mig fra justitsministeren under henvisning til at en spansk domstol har udbedt sig eu eu domstolens vurdering af lovligheden af ubers virksomhed men nu er det jo ikke alt domstolen har ret til at blande sig i og jeg vil da minde ministeren om at den danske lovgivning og de tilhørende regler er et rent nationalt anliggende

da at ministrene vil leve op til hvis eu domstolen endnu en gang dummer sig og blander sig i noget den ikke skal blande sig i og at regeringen så lader være med at bruge eu som en dårlig undskyldning for ikke at gribe ind

over for ulovlighederne som finder sted

trafik og byggestyrelsen københavns politi om at undersøge om uber overtrådte taxiloven og det skyldtes at der efter trafik og byggestyrelsens opfattelse var tale om såkaldt erhvervsmæssig personbefordring som kræver en tilladelse i det her tilfælde en

om erhvervsmæssig personbefordring når der betales for kørslen og der ikke er en nærmere tilknytning mellem passageren og chaufføren

som justitsministeren vil komme nærmere ind på sigtede politiet den syttende marts to tusind og femten uber for overtrædelse af taxiloven hvad der er sket i sagen siden sigtelsen vil justitsministeren redegøre for københavns lufthavn har også anmeldt uber til politiet for at bruge lufthavnens parkeringspladser til at optage passagerer

uber oplyser at de er en it virksomhed som alene stiller en app gratis til rådighed for dem

uber oplyser også at de hverken ejer biler eller har ansat chauffører tjenesten fungerer således at man som bruger gratis kan downloade ubers app på sin smartphone og at potentielle kunder på denne måde kan få kontakt til personer der kører for uber

er uber som fastsætter og regulerer prisen for kørslen og for eksempel også kommer med forskellige tilbud som bilerne skal følge hvis de kører på

tidspunkter eller hvad der nu kan være tale om betalingen

overføres direkte fra kundens konto til uber som så bagefter videresender en del af betalingen til chaufføren

uber tilbageholder en del af beløbet

skal chaufføren afholde udgifter til benzin

chaufføren skal også sørge for indbetaling af skat jeg har noteret mig at tv avisen den sjette december to tusind og femten bragte et indslag hvor ubers direktør blandt andet oplyste at tusind chauffører i løbet af den seneste måned havde betjent cirka femogtredivetusind kunder jeg og mine embedsmænd har også løbende fået henvendelser fra en kreds af vognmænd og chauffører i hovedstadsområdet som har sat sig for at registrere hvor mange vogne der kører for uber de er kommet med tal af nogenlunde samme størrelse det blev her også oplyst at betalingstransaktionerne foregår ved at betalingen trækkes på brugernes betalingskort og indgår på en konto

officielle ordning skulle være at chaufførerne får udbetalt firs procent af kundens betaling

at taksten svinger fra tres til firs procent afhængigt af efterspørgslen chaufføren skal selv sørge for at betale skat af indtægten uber opererer i dag i omkring halvfjerds storbyer spredt ud over verden og starter i nye byer i et stort tempo virksomheden er blevet mødt med meget forskellige reaktioner i landene myndighederne i norge og sverige mener at kørsel på grundlag af ubers koncept kræver tilladelse myndighederne har derfor i flere tilfælde udstedt bøder og fjernet bilernes nummerplader uber er også blevet mødt med forbud i blandt andet tyskland frankrig italien spanien

anklagemyndigheden er imidlertid i fuld gang og de første sager mod uberchauffører kommer som bekendt for retten den seksogtyvende april i år jeg skal kort redegøre for anklagemyndighedens behandling af

sagen mod virksomheden uber som transport og bygningsministeren netop har redegjort for

politianmeldte trafikstyrelsen den nittende november to tusind og fjorten uber for overtrædelse af taxalovgivningen københavns politi rettede den niogtyvende januar to tusind og femten henvendelse til uber og oplyste at der var indledt en strafferetlig efterforskning mod virksomheden københavns politi foretog efterforskning i sagen og der blev i den forbindelse blandt andet foretaget afhøringer af en række personer der havde tilmeldt sig som uberchauffører den syttende marts to tusind og femten blev der rejst sigtelse mod uber for medvirken til overtrædelse af taxaloven sigtelsen går således på at uber medvirker til at personer det vil sige uberchauffører gennem ubers elektroniske platform foretager erhvervsmæssig personbefordring uden at have den fornødne tilladelse efter taxalovgivningen ubers advokat meddelte i juni to tusind og femten

som skulle danne grundlag for afhøringen det blev herefter aftalt at uber skulle besvare spørgsmålene skriftligt

over for københavns politi det blev i den forbindelse oplyst at uber alene udbyder en teknologiplatform og at uber ikke mener at uber er omfattet af den danske taxalovgivning uber oplyste i den forbindelse

en sag ved eu eu domstolen omkring uber københavns politi blev således under sagens behandling gjort bekendt med at en spansk dommer har anmodet eu domstolen om en præjudiciel afgørelse i en sag vedrørende uber det bemærkes endvidere at der ligeledes verserer en belgisk sag vedrørende uber ved eu domstolen jeg oplyste i efteråret to tusind og femten ved besvarelsen af ottende oktober to tusind og femten af spørgsmål nummer halvfjerds fra transport og bygningsudvalget over for folketinget at anklagemyndigheden i den forbindelse overvejede om der ville kunne rejses tiltale mod selskabet her i landet eller om der var behov for at afvente en nærmere afklaring af de eu retlige spørgsmål som er blevet rejst i forhold til

ubers forretningskoncept spørgsmålet har været drøftet nærmere på et møde mellem rigsadvokaten og justitsministeriet i slutningen af februar måned rigsadvokaten vurderer nu blandt andet på baggrund af det pågældende møde at de nævnte eu retlige spørgsmål ikke på det foreliggende grundlag hindrer at der kan rejses tiltale mod uber

at der frem til den femtende marts er blevet sigtet i alt tre og tredive personer for overtrædelse af taxalovgivningen i forbindelse med uberkørsel københavns politi har endvidere oplyst at

politikredsen fortsat rejser sigtelser for overtrædelse af taxaloven når det konstateres at der er tale om uberkørsler anklagemyndigheden har som nævnt nu rejst tiltale i seks af sagerne som er berammet til behandling i retten i slutningen af april grunden til at der alene er rejst tiltale i seks af sagerne er som jeg har forstået det at anklagemyndigheden har indbragt disse sager for retten som prøvesager anklagemyndigheden vil således afvente udfaldet af disse sager før man tager stilling til de øvrige sigtelser jeg ser ligesom mange andre frem til at sagerne bliver afgjort sagerne kan jo så ankes til landsretten så det er langtfra sikkert at vi har en endelig afklaring i slutningen af april jeg forstår på anklagemyndigheden at den også vil afvente udfaldet af de seks sager før man kan gå videre med sagen mod uber for medvirken til konkrete chaufførers overtrædelse af taxaloven det er anklagemyndighedens faglige vurdering

afgørende at de chauffører der nu er tiltalt kan pålægges vidnepligt i forbindelse med sagen mod uber og det kan først ske når sagerne mod chaufførerne er endeligt afsluttet jeg er som sagt helt på det rene med at en afklaring af om uberchaufførers personbefordring konkret er lovlig eller ej har trukket ud men samtidig accepterer jeg også at anklagemyndigheden som en anklagemyndighed skal har vurderet sagen grundigt

forholdt sig til de problemstillinger som sagen rejser og jeg er som sagt glad for at de første sager mod uberchauffører nu skal for retten så vi kan få afklaret

er trukket gevaldigt ud efter vores mening er uber nemlig social dumping af værste skuffe der er tale om lønninger

chaufførerne til langt under overenskomstniveau der er ingen arbejdsmiljøregler i form af

krav til bilerne om sikkerhedsmæssig høj standard og udstyr efterleves ikke herunder de ekstra krav til forsikringer der er til taxier krav om tilladelse

om god økonomi uplettet straffeattest uddannelse og førerkort

professionelt og sikkert produkt

efter vores bedste overbevisning sort økonomi

og man anvender altså også en selskabsmodel der er indrettet til skattetænkning med afdelinger i skattely

vi er helt på det rene med at der er kræfter i det her land i regeringen og i nogle af støttepartierne som ønsker deregulering i bedste superliberalistiske stil a la cepos væk med de regler der skal beskytte kunderne mod ublu priser og

væk med arbejdsmiljøregler og skrappe krav til at transportere andre mennesker rundt

at udsætte en hel branche af hårdtarbejdende chauffører og vognmænd for ublu og unfair konkurrence i liberalismens hellige navn er noget af en bedrift jeg kan jo høre

nogle mennesker der forsøger at få et udkomme her og det skal kunne betale sig at arbejde ikke sandt men men vel ikke ved at man ligger og kører lidt ekstra taxa i sin fritid når man er kommet hjem fra sit normale job professionel persontransport som indebærer et stort ansvar for at passagererne kommer sikkert frem skal ikke være et fritidsjob for skolelærere eller et supplement til kontanthjælpen uber har lanceret sig som en del af den voksende deleøkonomi et såkaldt samkørselsprojekt intet er efter vores mening mere forkert uber er hverken mere eller mindre samkørsel end almindelig taxakørsel er det er ret klart defineret i taxabekendtgørelsen hvad der kan betegnes som samkørsel nemlig at der ikke modtages vederlag for kørslen men at kun udgifterne til den direkte kørsel altså benzin og olie kan medregnes omvendt er det også klart defineret hvad erhvervsmæssig personbefordring er for noget altså det som taxachaufførerne

der må nemlig ikke være nogen nærmere tilknytning mellem chaufføren og passageren og og der modtages et vederlag derfor skal der naturligvis også gælde de samme regler for

der vil fragte personer fra a til b og det er såmænd bare det som den etablerede taxabranche forlanger

taxabranchen er en gennemreguleret branche med meget store krav til vognmænd og chauffører og deres biler det giver et sikkert og professionelt produkt enhedslisten er tilhænger af det og ser med stor skepsis på liberaliseringer og dereguleringer for det ender altid med at blive

også uigennemsigtighed i priserne

i sverige da de lige havde gennemført den fulde liberalisering

det var kun fordi behjertede havnearbejderkolleger i gøteborg hjalp til

vi ikke blev snydt så vandet drev for at sige

rigtig mange steder og også i sverige rullet liberaliseringen delvis tilbage lad os få ordnede forhold i en branche som har haft hårde tider

siden krisens fremkomst i to tusind og otte og som i forvejen kæmper med et halvsløjt image lad os bekæmpe social dumping working poor snyderi og sort økonomi hvor den optræder og

ikke uber ødelægge en god idé

deleøkonomi og samkørsel jo er ved at smykke sig med lånte fjer derfor skal jeg på vegne af socialistisk folkeparti enhedslisten og

følgende forslag til vedtagelse folketinget noterer sig at trafikstyrelsen

to tusind og fjorten anmeldte firmaet uber for overtrædelse af lov om taxikørsel til københavns politi folketinget noterer sig endvidere at københavns politi den syttende marts to tusind og femten har rejst sigtelse mod uber for overtrædelse af lov om taxikørsel ligesom flere sigtede uberchauffører skal for retten i april to tusind og seksten på den baggrund pålægger folketinget regeringen at nedsætte en task force uber med deltagelse af skattemyndigheder trafik og

politiet med det formål at gennemføre en særlig indsats for at sikre at forholdene omkring uber bringes i overensstemmelse med taxilovgivningen

med krav om tilladelse vandel og økonomi bilernes indretning og udstyr uddannelse og førerkort med mere

en del af den særlige indsats

fælles interesse for at bekæmpe social dumping og også sikre

jeg selvfølgelig lidt forundret over at enhedslisten her sent i går aftes gik på ritzau

sikre kampen mod social dumping og at vi også har en fælles interesse i at sikre at der bliver ordnede forhold på det her område via en taskforce

man i stedet for at kæmpe mod de borgerlige synes at man skal gå i flæsket på

på banen igennem længere tid ikke har

det er ærgerligt synes vi fordi det flertal som jeg omtalte som der er i kampen mod social dumping

bliver manifesteret fordi socialdemokraterne har et

differentieret lad os kalde

forhold til uber vi anser uber for at være ren social dumping måske endda værre hvis vi endelig skal snakke om det

ikke så megen vaklen hos socialdemokraterne derfor synes jeg det er ærgerligt at

ikke bakker op om vores meget meget konkrete og direkte indsats mod den ulovlige

derude er frustrerede og vil have at der skal ske noget nu

taxatjenesten uber for der er ikke nogen tvivl om at der er en hel masse usikkerheder derude og der er en hel masse

der kører almindelig taxa som føler at der foregår unfair konkurrence og som går og venter på at de her

klarhed over feltet så

kommet fra de to indkaldte ministre det har været rigtig

udmærket at få de præciseringer

er på den anden side af loven så vi har altså

det er dybt problematisk at der tilsyneladende ikke bliver betalt skat af de kørsler

vi synes det er dybt problematisk at der ikke er den sikkerhed som gør sig gældende

er ikke chauffører med erhvervskørekort

der er ikke de samme miljøkrav til de biler der kører og andet så vi har en stor skepsis

ved ved uber vi har også konstateret at man rundtomkring i andre europæiske lande og sågar også i

sådan set har sagt fra over for uber der er netop kommet et

på kanten af deres lovgivning

indført et direkte kørselsforbud

klarhed på det her

meget stort behov for at få klarhed

det her område og derfor vil vi også gerne være med til at at bruge den her debat til at få sikret nogle klare linjer på området vi lægger an til

der bliver lavet en taskforce en taskforce som skal sikre at at dem der kører taxakørsel det være sig også dem der kører

selvfølgelig skal overholde den lovgivning

at der skal tages meget klart og tydeligt afstand fra social dumping når vi så

vi vil mene er

det handler om at være dømmende magt har vi overladt

vi ikke med på en helt så kradsbørstig formulering som den enhedslisten og andre

vi formulerer vores eget forslag men vi synes stadig væk at det politiske sigte er det samme derfor håber vi også i sidste ende at i hvert fald enhedslisten og sf vil stemme for vores

forslag hvis det er sådan at deres eget

der har vi altså lagt vægt på at vi skal have en klogere udnyttelse af ressourcerne inddragelse af ny teknologi og bekæmpelse af trængsel

en vedtagelsestekst som i første omgang har opbakning fra alternativet

folketinget konstaterer at trafikstyrelsen den nittende november to tusind og fjorten politianmeldte firmaet uber for overtrædelse af taxiloven at københavns politi den

marts to tusind og femten rejste sigtelse mod uber for overtrædelse af taxiloven og at flere sigtede uberchauffører skal for retten i foråret to tusind og seksten folketinget tager afstand fra al social dumping også i taxibranchen folketinget imødeser derfor den nødvendige afklaring en domstolsafgørelse giver og forventer at regeringen sikrer en effektiv håndhævelse

danske taxilov og betaling af skat blandt andet ved nedsættelse af en taskforce folketinget er generelt meget positivt indstillet over for nye tekonologier der sikrer større brugervenlighed miljøforbedringer med mere folketinget ønsker at juridiske gråzoner der opstår som følge af ny ny teknologi identificeres og håndteres eventuelt må ny lovgivning gennemføres så samme betingelser gælder for nye aktører som for etablerede ved ændringer af taxiloven ønsker folketinget bedre service til forbrugerne klogere udnyttelse af ressourcerne inddragelse af ny teknologi og bekæmpelse

støttet af dansk folkeparti som har sagt at der skal være en ny

formulere en politik på det her område uden at man tog højde for

en ny lovgivning som den denne regering der er støttet

vi kunne godt forestille os at nogle af de

nye teknologiske muligheder der ligger i apps og andet

indgå i en ny taxalovgivning

var det jo en del af det oprindelige lovforslag fra den tidligere regering om en ny taxalov at man kunne lave aktieselskaber så man kunne få

firmalignende profil på de her firmaer

er en masse muligheder og dem vil vi gerne

indflydelse på det her og sikre at den eventuelle nye taxalov

tage fat i det her problem med social dumping

skal den gøre uber lovlig

jeg er tilsagnet om at det uber foretager sig er pivulovligt så hvorfor er vi ikke enige om at lave et flertal her i salen det undrer mig hvad det er der

jeg bare sige at vi har to vigtige ting med

social dumping og det er en taskforce så hvis dansk

træt af mange ord så lad os holde os til det stem sammen med os så får i

til at lyde som noget andet det tror jeg alle partier kan blive udsat for

citater som er

fra dansk folkeparti hvor man siger noget der virker helt på tværs og det kan vi

bare debatten er for vigtig til det jeg synes det her handler om at få sikret at der bliver ordnede vilkår i taxabranchen derfor task force og jeg synes debatten handler om at undgå social dumping derfor

der bekæmper social dumping og ja

ny teknologi og nye muligheder derfor har vi også

og det med en task force med men så også nogle fremadrettede visionære forslag så

det kunne være alle tiders med noget konkurrence og noget nytænkning og ikke at uber var alle tiders og det synes jeg bare er noget helt andet derfor synes jeg det er noget pjat

sagt er blevet sagt i en anden sammenhæng

taxalovgivning men hvis der kan bruges ny teknologi man kan bruge apps man kan bruge andet så gerne

for os og vi kigger som sagt også på om man kan tilrettelægge

sådan nogle ting det vil vi rigtig gerne så vi er åbne over for at tænke konstruktivt om hvordan man skal gøre det

uber er blevet skitseret på i dag også af ministeren ser vi ikke for os at det skal være lovligt men hvis man retter ind efter de regler der er jamen så selvfølgelig gerne fordi det skal

jeg husker at han sagde følgende

den skepsis deler jeg langt hen ad vejen for der er en række problemer

som er kommet frem derfor vil da jeg gerne spørge gælder denne skepsis alle i den socialdemokratiske folketingsgruppe altså jeg har hørt blandt andet den forhenværende erhvervsminister og nuværende gruppeformand udtale sig endog meget positivt om uber og derfor vil jeg høre om denne skepsis deles af alle

det om at man byder konkurrence og innovation og ny teknologi velkommen det synes jeg da er fornuftigt og der tror jeg

har det tilfælles med venstre at det er noget vi gerne vil kigge på også i forbindelse med en ny taxalovgivning

i forbindelse med den københavnske metro hvor der var kommet udenlandske arbejdere ind og dumpet lønningerne det har vi fået sat skik på nu så det er overenskomstmæssig løn der er gældende

man arbejder med sociale klausuler og andet så man sikrer at det er danske løn og arbejdsvilkår

så det er i virkeligheden en videreførelse af den politik vi havde

byggebranchen hvor vi oplevede social dumping til nu også at gælde

nye teknologi der nødvendiggør en ændring af taxiloven

jeg kunne forestille mig at taxierne er mindst lige så hurtige som uber er

eller handler det bare om

ubers forretningsmetoder

bliver svaret skat af det her og hvis det er at vi skal have en teknologi hvor man kan betale på den måde så skal vi også vide os sikre på at

bliver betalt kontingent til samfundet at der bliver svaret skat så det er en af de her gråzoner jeg vil ikke finde mig i at der er folk der kører taxakørsel uden at der bliver betalt skat af det og derfor

afdækket og man så får lavet en metode så man sikrer

at der skal gøres plads til ubers

som uber gør

svare på en anden måde

modstander af social dumping er ordføreren enig i at uber

i strid med de gældende regler

nødt til at vide os sikre på at hvis man kører en tur

for eksempel være ved et taxameter fordi det indtil videre har vist sig at være den eneste tilstrækkelig sikre metode til

tilstrækkeligt om det her endnu det kan godt være at

mig fortælle at der er problemer med at sikre

vedtagelse vi har lavet sammen med sf og dansk folkeparti fordi det jo netop også

er under inspiration af det man også har

jo ikke noget ukendt noget og der er jo heller ikke tale om som herre rasmus prehn var inde på at her sker en sammenblanding af dømmende og lovgivende

omfanget af det men vi kan bare høre at taxichaufførerne fortæller os at de allerede

af voldsomme indtægtsnedgange altså folk der forsøger

en indkomst på det her kan allerede mærke det

vi da nødt til at skride ind nu

det er meget vigtige ord der sender et meget stærkt signal om en bestemt retning der er vi jo fuldstændig enige med enhedslisten og derfor håber vi også at

der ord der giver den her retning med i det

tænke over om man kan tage højde for ny teknologi om man kan tage højde for bedre miljø om man kan bekæmpe trængsel og sådan nogle ting med i det her det tror jeg også er nogle ord der sender en retning som enhedslisten også burde kunne se sig selv i hvor vi plejer at være enige på det her område så ja en vedtagelsestekst handler nu engang om ord det vigtige er

ord det er og at de sender det rigtige signal og det synes

noget med ny teknologi at gøre uber benytter sig af en teknologi som også findes i taxibranchen i forvejen for den sags skyld men

er enige om social dumping sort økonomi og alt det grimme man

om et et firma og et selskab

til et selskab som uber

smartere og en mere intelligent måde hvis man kan øge forbrugervenligheden hvis man kan tage

ny teknologi det håber jeg ikke er enhedslistens indstilling

lave lovgivningen om fordi der kommer ny teknologi

går ud på at man kan få nogle bevillinger rundtomkring

mildest talt godt kan være svært at få en bil af og til

så kommer uber og så sidder socialdemokraterne og siger nu bliver vi simpelt hen nødt til at kigge på det hele

i form af en taskforce

så vi stadig væk kan sikre de ordentlige rammer men også at der

nævner ikke specifikt uber og siger at det er deres nye teknologi

herre henning hyllested sagde udmærket i sin ordførertale at de her apps

men vi er fra socialdemokratisk side åbne over for ny teknologi bredt set

man i højere grad skulle stille krav om

skånsomme over for miljøet og det kræver en bestemt teknologi

at der ikke var noget til hinder for at sigte uber

sigtelse mod nogle chauffører

hvis man nu skulle til at rejse sigtelser mod almindelige bilister ude på gaden

vi altså til at rejse nogle sager nogle sigtelser som så kan prøves ved alle instanser nej

det har jeg så forstået at man også gjorde i starten med uber det blev så stoppet af politiledelsen

meget diskussion af

at der er kommet en app som jeg ikke ved hvordan ser ud men jeg ved hvordan den burde se ud den burde se sådan her ud

den organiserer piratkørsel

men den bliver brugt til at lave kriminalitet og ulovligheder

ikke nogen her i salen der er i tvivl om at det

taxakørsel

jeg kunne nævne mange former for kriminalitet som man måske kunne organisere via en app

være bekendt at stjæle det uber er systematisk organiseret piratkørsel der underminerer alle vilkår på arbejdsmarkedet

er en ladeport for skatteunddragelse og det skal stoppes

rasmus prehn vi var ude i chaufførernes hus

jeg kan huske at

et flertal i folketinget alle er jo citeret for at vi vil have stoppet det her snyderi men det vil herre rasmus prehn åbenbart ikke

fra enhedslisten sf og dansk folkeparti

rart at være uselvisk en gang imellem hvorfor stemmer socialdemokratiet ikke bare

en masse snak ind om ny taxalovgivning det handler ikke om ny taxalovgivning det skal vi nok mødes om på et tidspunkt

der kører rundt derude skal overholde eksisterende lovgivning

rasmus prehn jo brugt sin taletid men jeg

vil s så støtte det forslag

at slå fast at venstre ønsker ordnede forhold på arbejdsmarkedet desuden ønsker vi en fair konkurrence mellem vores private virksomheder det gælder også inden for den erhvervsmæssige personbefordring også kaldet taxibranchen vi har set frem til denne

imidlertid bør skelne imellem to ting for det første den verserende sag om ubers lovlighed i forhold til taxilovgivning og for det andet de fremtidige lovmæssige rammer for personbefordring

nogle bemærkninger til den verserende sag uber blev introduceret i københavn den nittende november to tusind og fjorten samme dag bad trafik og byggestyrelsen københavns politi om at klarlægge om uber overtræder taxiloven baggrunden er at det kræver en tilladelse at udføre persontransport mod betaling fra kunderne også kaldet erhvervsmæssig persontransport det er en klar opgave for

at sikre håndhævelse af gældende lov i danmark den syttende marts to tusind og femten blev uber sigtet af politiet for overtrædelse af taxiloven justitsministeren har allerede allerede redegjort for sagens status og videre forløb i venstre ser vi meget frem til at vi omsider får en retslig afklaring i løbet af en lille måneds tid helt præcist den seksogtyvende april jeg er sikker på at rigtig mange andre end os ser frem til

de mange frustrerede taxivognmænd og frustrerede taxichauffører som sagt ser jeg det som en stående opgave for politi og domstole at sikre efterlevelse af gældende lovgivning

tæt samarbejde med alle relevante myndigheder med hensyn til de fremadrettede lovmæssige rammer for persontransport vil jeg gerne slå følgende fast der er et udtalt behov for en mere moderne lovgivning for persontransport der er brug for at sikre en god taxidækning i byer og på landet det handler om et danmark i balance

i den forbindelse er der brug for at se taxidækningen i nøje sammenhæng med den offentlige servicetrafik samt flextrafik og den lokale bustransport der er nemlig tale om forbundne kar derudover er der et påtrængende behov for at give plads til innovation og nytænkning inden for persontransporterhvervet målet er at sikre rum for nye udviklingsmuligheder og effektivisering til gavn for kunderne og for branchen selv fornuftig udnyttelse af ny viden og ny teknologi har historisk set bidraget til mere velstand i danmark derfor er det meget tilfredsstillende at regeringen agter at fremsætte et

taxiloven efter fornøden politisk proces så vi netop sikrer plads til innovation og nytænkning altså en kontrolleret afregulering af taximarkedet i den forbindelse er det uhyre vigtigt at vi sikrer et solidt lovmæssigt grundlag for en fair konkurrence

af skattelovgivningen og for tryghed for passagererne et middel hertil kunne være indførelse af en ny universaltilladelse hvor vi politisk definerer nogle klare grundlæggende minimumskrav til dem som ønsker at tjene penge på at transportere personer

men så må man leve op til nogle klart definerede minimumskrav alt dette ser jeg frem til en politisk forhandling om i de kommende uger

folketinget ønsker ordnede forhold på arbejdsmarkedet herunder i taxibranchen folketinget noterer sig at de første sager mod chauffører der har kørt på baggrund af formidling fra uber skal for retten den seksogtyvende april to tusind og seksten og ser i den forbindelse frem til en afklaring af om disse kørsler er i overensstemmelse med taxilovgivningen

udnyttelse af ny viden og teknologi har historisk set resulteret i øget velstand derfor noterer folketinget sig med tilfredshed at regeringen agter at fremsætte forslag til modernisering af taxilovgivningen med henblik på at sikre plads til innovation og nye teknologier inden for erhvervsmæssig persontransport på et marked der skal være præget af fair konkurrence efterlevelse af skattelovgivningen

ikke i tvivl om og vi har faktisk aftalt med ministeren at vi nu skal til at lave en ny lovgivning her område det er bare ikke det

domstolenes side men vi mener jo netop

da problemet med social dumping voksede sig stort og uhåndterligt og det mener vi faktisk også er sket

for taxibranchen det ved jeg ikke om om ordføreren har nogle kommentarer til men men det er jo derfor vi

med et tværgående samarbejde politiet skat

er en vurdering af at det er ganske mange tusinde uberchauffører der allerede er på gaderne og der som jeg selv tidligere

så at sige piller brødet ud af munden på de rigtige taxichauffører og vognmænd derfor synes jeg da at det indikerer

der skal nedsættes en taskforce i alle mulige mærkelige sammenhænge men det er klart at problem er blevet så stort at det også giver anledning til ganske store frustrationer i store dele af

og i et helt erhverv så synes vi da det er værd

plejer at være aktive og konstruktive ved forhandlingsbordet og og der skal vi skal selvfølgelig ind og definere hvad det er for nogle minimumskrav der skal til for at

erhvervsmæssig personbefordring hvad skal man opfylde hvis man vil tjene penge på at køre med andre mennesker det er der ikke noget odiøst i

at passagererne er forsikrede

organisere sig på der kommer ny teknologi

til eltog selv om jeg holder meget af damptog så der kommer hele tiden nogle nye ting og det skal vi tage højde for og vi skal selvfølgelig hegne det ind således at der bliver fair konkurrence

vil de her nye teknologier som uber er et udtryk for være en fuldstændig almindelig del af vores hverdag det er noget vi vil tage til os

udtryk for ordnede forhold fordi det er en lovgivning der giver monopoltilstande og når man har en lovgivning der giver monopoltilstande så er det netop udtryk for at man ikke har ordnede

bør man lave lovgivningen om

ikke skal ændre sig altså forestiller man

verden ændrer sig der kommer nye teknologier der kommer nye måder at gøre tingene på nye måder at levere de samme services på og det er

har lavet et eksempel på

vi er i vesten blevet rige fordi vi har taget nye teknologier til os det er ofte teknologier der gør at vi kan udnytte de ressourcer vi har bedre og det er det ubers platform gør den gør at almindelige borgeres biler bliver et potentielt

kapitalapparat noget som de kan tjene penge på det er en enorm forbedring for helt almindelige mennesker teknologien gør at barriererne for at komme ind på arbejdsmarkedet

at tjene penge bliver lavere det er supergodt og det skal vi selvfølgelig tage til os sandheden er jo at det som uber har gjort med deres platform er at de har løst mange af de udfordringer som reguleringsivrige politikere har ment nødvendiggjorde en stram regulering

vogn med uber se chaufføren se hvad for en bil han kommer i se nummerpladen man kan dele ruten

man har en sikkerhed for også hvis man er turist

tager taxachaufføren nu den lige vej derhen man kender ikke selv byen og så videre det problem har man ikke med uber man kan se

chaufføren har man fået en god service er man blevet behandlet godt hvis chaufførens rating falder

han ikke længere køre for uber og chaufføren

også kunden hvis kunden ikke opfører sig ordentligt kan han heller ikke benytte uber man skal have ren straffeattest for at køre med uber man skal have en forsikring og sådan som jeg forstår det forsikrer uber også

turene med op til en million dollars om året

så skal man naturligvis betale skat af sin indkomst hvis man er uberchauffør det er ingen

er ikke kontanter i spil jeg ved ikke om alle taxachauffører betaler skat af de drikkepenge de får og det kan godt løbe op det tror jeg ikke de gør

jeg bliver forarget over men det kan ikke forekomme med uber det er meget nemmere for skattemyndighederne at kontrollere om en uberchauffør betaler skat af sin indkomst end det er at kontrollere

frisør bruger sin saks til det er meget nemmere derfor

supersupergodt også ud fra et skatteinddrivningssynspunkt at der kommer de her

foregår elektronisk det er meget nemt

når uber er blevet så stor en succes ikke bare i danmark men på

er det jo et udtryk for at der er en efterspørgsel

nye måder at levere service på

heller ikke svært ved at få chauffører som godt kan lide fleksibiliteten uber er jo ikke arbejdsgiver og har ikke ret til at lede og fordele arbejdet man bestemmer selv hvornår man vil køre man kan køre meget man kan køre lidt det giver en frihed

skal vi tage den her teknologi til os derfor er det vi burde diskutere i dag en ny lovgivning og ikke hvordan vi bremser ny teknologi det er efter min opfattelse udansk for vi har altid i danmark været dygtige og gode til at tage nye teknologier til os og det er en af hovedårsagerne til at vi er et rigt

er taxalovgivningen er helt galt med det er muligt men er

med taxalovgivningen så kan man lide den eller ej men det er jo den

i det der foregår lige nu og her

som er som er ulovlig det svarer jo til at tage en sort håndværker

men det som jeg får at vide er at de har henvendt sig til skat

mange har valgt at få en helt anden bank altså hvor de får deres indkomst fra uber over en helt anden bank så de fuldstændig får adskilt deres økonomi sådan at det

hvorfor skal der så ikke være en særlig regulering af

håndværkere jeg tror også der findes håndværkere jeg har hørt om det

en gang imellem udfører arbejde som de ikke

nærmere ind i er det ikke rigtigt at den virksomhed som ubers

undergraver det udkomme som andre mennesker har af taxikørsel og at den fremtidige taxakørsel sådan som herre joachim b olsen

af folk med to jobs eller af folk

ansatte som arbejder under ordnede forhold det være sig overenskomstmæssige eller de krav som lovgivningen stiller

holder man op med at køre det her er også et udtryk for at

præger den måde vi arbejder på og det kommer jo kun til at ske hvis folk faktisk gerne vil det ingen bliver tvunget til det og folk kan rigtig godt lide det skal vi så stå i vejen for det det mener jeg ikke

jeg har ikke noget imod en ny teknologi nu er

som taxabranchen i forvejen ikke kan og fred være med

godt opfinde men

joachim b olsen ikke bare bekræfte over for mig

vil kim christiansen stå i vejen for

her spørgsmål hvad det er for nogle interesser

christiansen plejer

der imødekommer de behov og de ønsker som befolkningen nu engang har

netop udtryk for at man ikke har ordnede forhold rent lovgivningsmæssigt og så bør man ændre dem og så er det jo sådan at vi

på bagkant med udviklingen

lavede vi nok noget andet og tjente mange penge men men vi må jo følge den udvikling der er ude i samfundet og tilrettelægge lovgivningen efter

den gældende taxalovgivning hvor man

have en tilladelse til personbefordring så er and square at man synes at lovgivningen er idiotisk at man gerne vil lave den om

har ønsket at lave nogle ændringer det er derfor vi sidder

åbenbart for flere og flere at vi har en fuldstændig uhensigtsmæssig lovgivning på taxaområdet

jo hurtigere vi får ændret lovgivningen således at de her nye teknologier kan komme på banen jo større gevinster er der for helt

vi kan ikke altid tilrettelægge lovgivning efter laveste fællesnævner jeg konstaterer bare at i andre lande som for eksempel norge har myndighederne fremhævet uber som en teknologi der gør det langt nemmere at sørge for at der bliver betalt den skat der nu engang skal

derfor mener jeg at man vender hele den her diskussion på hovedet hvis man gør teknologier som den uber leverer til en trussel

den her teknologi er med til at sikre at det bliver langt nemmere at sikre at der bliver betalt den skat der skal betales og derfor synes jeg jo at man bør være langt mere imødekommende over

fordi der blev snydt rigtig meget i taxibranchen det er jo om

en branche som har været i skattemyndighedernes søgelys historisk set men fordi

det er elektronisk med uber du kun kan betale

har du ikke brug for sædefølere det er det jeg prøver at sige nemlig at den her teknologi jo har løst mange af de udfordringer som har nødvendiggjort

siger at enhver form for ny teknologi

forretningsmodellen uanset at teknologi jo ikke altid

er af det gode det afhænger af hvordan den håndteres og hvad den bliver brugt til

selve appen altså selve den nye teknologi

et biprodukt det det handler om

og det er den måde vi bliver rigere på nemlig at nye ressourcer kommer i spil

modsat spørge ordføreren mener ordføreren at det er

destruktiv teknologi når vi har førerløse metrotog

arbejdspladser det mener ordføreren vel ikke med mindre ordføreren ikke forstår ret meget af hvad det er for nogle teknologier der rent faktisk skaber velstand det er netop teknologier der frisætter ressourcer eller bringer nye ressourcer i spil

taxaer og de arbejder endda sammen med uber

uber leverer handicapydelser

der er en mangfoldighed af forskellige services

af det interessante ved det her hvis man kører

så der er også konkurrence på arbejdsgiversiden som presser lønnen

i hvilken grad og på hvilken måde de gør det det gør desværre også debatten lidt forkølet fordi vi mangler en vigtig håndfast brik i det som vi får

i hvert fald en del af om en lille måned men måske kan det også medvirke til at vi

løfte blikket lidt og diskutere nogle af de emner som i mine øjne ikke kan adskilles fra diskussionen om uber hvad er uber for en størrelse er det deleøkonomi

eller er det en gig economy er det taxakørsel og hvordan håndterer vi det som samfund og folketing når teknologi og global digitalisering får så direkte indflydelse på danske borgere danske ansatte og hele brancher jeg mener ikke at uber har noget

koncept og lad mig slå fast med det samme deleøkonomi er

noget som gomore hvis vi taler om transport hvor en bilejer skal fra et sted til et andet og slår turen op for at give andre muligheden for at komme billigt fra a til b og selv spare på turen samtidig

reducerer det potentielt trængsel hvis bare en af passagererne ellers ville have kørt selv deleøkonomi kan også være en fælles minibus i en landsby eller når et vejlaug deles om en havetraktor og jeg er vild med deleøkonomi der gør op med tanken om at vi alle skal eje det hele når det faktisk kan være bedre at dele men det er overhovedet ikke det uber handler om uber gør det muligt at organisere personbefordring især i de store byer men på sigt også rundt i landet på en fleksibel og hurtig måde principielt kan services som uber

gøre at vi bruger ressourcerne klogere

giver uber som det ser ud nu også alt for store muligheder for at undgå skattebetaling og

er slet ikke den tryghed og sikkerhed for hverken chauffør eller passagerer som findes i en taxa der er ingen tvivl om at der er nogle store problemer i forhold til hvordan vi skal håndtere de udfordringer men håndteres

uber eller for den sags skyld andre digitale formidlingsplatforme som

og det betyder absolut ikke at vi bare skal lægge os fladt ned for dem og acceptere deres indtog på det danske marked uden at holde dem til regnskab for om de overholder den danske lovgivning for selvfølgelig skal aktører på dansk grund overholde dansk lov men hvis dansk lov ikke er gearet til eller

på de nye digitale platforme så bliver vi også nødt til at se på om loven i tilstrækkelig grad er fremtidssikret hvis vi står med armene over kors og vil forbyde alt det vi ikke kender i forvejen og som kommer til danmark fra det store udland så får vi et meget lukket og meget

innovativt land i stedet bør vi se på hvilke udfordringer

samtidig med at vi tør se de fordele der kan være i de nye teknologier de samme teknologier kan også bruges til at fordele ressourceforbrug fornuftigt give bedre muligheder for at vælge bæredygtige løsninger og give mennesker med en mere løs tilknytning til et arbejdsfelt en mulighed for at udfolde sig når hele måden vi arbejder på er i opbrud og flere og flere vælger at stykke et arbejdsliv sammen af forskellige aktiviteter så bør vi i højere grad se på hvordan vi sikrer

der jo som det ser ud nu står for halvdelen af

mener derfor at vi som lovgivere skal være proaktive og lytte

taxabranchen og til uber når vi skal se på hvordan taxalovgivningen skal opdateres

til sidst vil jeg for lige at vende tilbage til selve

gerne understrege at vi i alternativet naturligvis er af den holdning at firmaer der opererer på dansk jord skal overholde dansk lovgivning ligegyldigt hvor store nye og innovative

det synes vi også at vi har fået med

af uber at

det som uber repræsenterer

det ulovligt for det er der jo ingen beviser for men det er sådan typisk for politikere nemlig at når vi ikke har

der egentlig gør sig gældende derfor kan jeg ikke helt forstå hvorfor

ikke det gælder også for socialdemokraterne kan stemme for det forslag til vedtagelse

df og enhedslisten

skal der vel også laves en særlig indsats som

ikke drive taxa i selskabsform det skal være én mand én bil én tilladelse det svarer lidt til at man siger

det synes vi er mærkeligt

også sådan at man i dag opererer med en række forskellige tilladelser for eksempel kan man have en bil der får tilladelse til at køre patienter til sygehuset men den bil må man så ikke bruge lørdag aften til at køre folk til og fra byen fordi det så er en anden tilladelse

et udvalgsarbejde hvor alle i branchen var med at lave en ny taxalov som gjorde det muligt at drive taxa i selskabsform

én tilladelse en universaltilladelse som man så kunne få til at køre taxa eller køre

at lave en ny taxalov det mener vi der er brug for i sådan en ny taxalov skal der selvfølgelig ligge at et nyt selskab med nogle ekstra biler eller hvad man nu vil sætte ind på markedet skal have en tilladelse og udfordringen med uber som vi diskuterer i dag er jo at

og det skal man selvfølgelig have udfordringen i dag er at man

det synes jeg man skal have og så skal der selvfølgelig ligge i

tilladelse at der skal være forsikring at personen skal have et kørekort at bilen ikke

alle andre brancher men det helt grundlæggende

lavet om og det mener jeg sådan set er den grundlæggende

få lov at etablere et nyt taxaselskab

debat ender jo formentlig i nogle forskellige

som det så teknisk hedder som der ikke rigtig er flertal for men vi håber at man på et eller andet tidspunkt kan blive enige om en ny taxalov hvor man kan regulere uber og andre nye selskaber sådan at de kan blive en del af samfundet i stedet for det modsatte det håber vi at det det kan ende ud i på et eller andet tidspunkt

der

at komme med godt nok har vi fået en anden regering med herre søren pind som justitsminister men at begynde at sige at politiet er stoppet med at passe deres arbejde tror jeg måske er lige at tage munden for fuld der er jo rejst nogle sager blandt andet fordi politiet sigtelser så

ligesom alle andre kan de skal bare søge den der tilladelse og de skal jo leve op til de mange krav der er

ønsker at have en god forsyning af taxaer

er et sikkert produkt for kunderne men

også for både chauffører og vognmænd på alle mulige måder

når herre kim christiansen

med ny teknologi eller ny taxilovgivning der er en taxilovgivning der skal leves op til fordi vi har besluttet i det her land at vi gerne

uber eller en anden ny virksomhed man skal tilmelde sig

vil sige den virksomhed som er der i forvejen og det er jo det

kunne tænke mig at gøre op med jeg kunne også godt tænke mig at man kunne få lov at få en tilladelse hvis man lever op til de krav vi nu stiller det må da

for at danne et nyt selskab selvfølgelig skal man leve op til de krav der er få tilladelse

at man kan få afslag på at få en tilladelse fordi man fra

side har bestemt at nu må der ikke være flere taxaer synes jeg er en dårlig idé og det tror jeg er til gavn for forbrugerne

kunne se deres forretning blive smadret det kan vel heller ikke være vores opgave med den eventuelle nye taxilovgivning

tilladelse som bestillingskontor

og indgå overenskomster med chaufførernes

man driver og ikke godgørenhed eller noget andet derfor kommer man også ind under den lov vi har vil jeg mene med hensyn til

og dermed er der desværre ikke nogen efterspørgsel efter

skal lave en taxalov der åbner op for at man kan gøre ligesom aalborg kommune

hele nordjylland og lave et system der det synes jeg en god idé

der er bestillingskontorer men jeg synes også det må være muligt at

stille til rådighed jeg har jeg har besøgt et selskab

er godkendt til at køre børn i skole men de må ikke sætte den ind lørdag aften når der er brug for biler det synes jeg er mærkeligt

en ny måde at drive det her på jo åbne op for det så jeg mener

åbenbart er svært at finde ud af om om man skal definere uber som en arbejdsgiver eller

civiliserede arbejdsmarked er under pres fra mange sider sten for sten fjernes fundamentet for velfærdssamfundet nemlig et godt arbejdsmarked

selvfølgelig kan uberchauffører køre billigere der stilles ikke krav til chaufførernes uddannelse der stilles ikke krav til vognmændenes økonomiske sikkerhed der stilles ikke krav til bilernes indretning og skattebetalingen ligger hen i det uvisse både skattebetalingen fra den enkelte chauffør og fra selve firmaet virker

i bedste fald uigennemskuelig og med sådan en unfair konkurrence

jo ikke så sært at uber kan erobre et marked det er fup og fidus at forsøge at camouflere social dumping under et nyt smart begreb som deleøkonomi

sådan en lille smart app med ja man skal da vist have pudset brillerne hvis man ikke kan gennemskue det stunt

uber vil placere sig oven på ruinerne af en taxabranche hvor hårdtarbejdende mennesker kan se frem til at blive sparket ud af bilerne

det er jo ikke fordi jeg ikke kan forstå hvorfor

er det nu lige at vi har det med pirattaxaer i øvrigt

vi siger vist altid til de unge at

skal løbe en unødig risiko når de skal hjem fra en tur i byen tryghed er meget mere værd end en halvtreds

forbrugerne og for samfundet hvad den enkelte borger måske kan spare i dag kommer samfundet til at betale tilbage når arbejdspladser med ordnede forhold forsvinder

det er med uber lidt som det er med ukrudt her i foråret når det vokser frem i haverne man skal være over det med det samme ellers breder det sig og uber har jo planer om at brede sig til andre byer

foretrækker selv at flå det op med rode inden det får for godt fat

ude i verden

er ude i et sandt uvejr af konflikter firmaet har lagt sig ud med myndigheder i en og halvfjerds lande delstater og byer der er indtil nu en og fyrre kørselsforbud tolv store bødesager og

atten retssager

velkommen til

velkommen til paralleløkonomi sorte penge og social dumping velkommen til utryghed for lønarbejderne og til usikkerhed for de seriøse firmaer

jeg foretrækker et velfærdssamfund med tryghed

respekt for hårdtarbejdende mennesker også i transportbranchen perspektivet skal gå længere end det snæversynede fokus på den enkeltes pengepung her og nu de negative konsekvenser for

uoverskuelige uber er endnu et skridt på vejen mod et

har dramatiske konsekvenser for almindelige mennesker og seriøse firmaer

byder uber velkommen i danmark vi synes innovation er godt og hvis nogen kan transportere folk billigere end det bliver gjort i dag så er det glædeligt derfor glæder vi os også

til det kommende lovarbejde hvor vi skal revidere taxalovgivningen

er formålet med dette at sikre at der bliver plads til uber på det danske marked til gavn for forbrugerne den danske trafik og danmarks velstand

at modernisere et forældet taxasystem vi er meget kritiske over for det nuværende taxamonopol

system hvor der er et loft over antallet af taxaer er noget planøkonomisk makværk

af værste skuffe når det er sagt forstår vi faktisk godt dele af den utilfredshed der er i taxabranchen med ubers entre på markedet

har monopolbeskyttelse

er underlagt disse fordyrende krav

tilhængere af at stille de samme krav til uber som vi gør til taxaerne i dag

fungere og hænge sammen

krav til de forskellige aktører der er på markedet ikke de samme krav men lige

at uber skal betale skat alt andet er et uantageligt standpunkt

for tjenester som uber

kommende arbejde med at lave denne lovgivning og

stor frustration i taxabranchen

skal være lige hårde krav men ikke nødvendigvis ens krav

det kan ubers forretningsmodel ikke bære så kunne jeg godt finde på at sige noget som jeg ikke må sige i

skal vi nu til at tage hensyn til

som vil udføre erhvervsmæssig persontransport

abonnerer på eller kører med et taxaselskab som man må gå ud fra overholder loven og det er

giver mening at stille præcis det samme krav

den arbejdskraft man anvender det er altså med andre ord en nedadgående spiral

social dumping eller

det der foregår når vi snakker uber er ulovlig taxivirksomhed og

form for social dumping eller pres på de

krav som skal gøre det til et sikkert og professionelt produkt

at uber ikke har noget som helst med deleøkonomi at gøre

ude i rene ulovligheder

opstået som følge af den frustration

chaufføren som udgives af 3f

et hvervningsmøde og en af folkene har

erhvervsmæssig persontransport man flytter mennesker fra a til b man bliver tilkaldt som enhver anden taxa og flytter

chaufføren og kunden og man kører mod vederlag

vi mener simpelt hen man er nødt til at gøre en voldsomt stor og forstærket indsats for at få bekæmpet

at kalde sig deleøkonomi efter vores mening pynter sig med lånte fjer og ødelægger noget som vi egentlig synes

ødelægger imaget omkring deleøkonomi for

hvis deleøkonomi er

god idé det er efter vores mening i øvrigt ikke indholdet i den

så må sige rigtige deleøkonomi men det er i høj grad indholdet i uber jeg var glad for ministrenes indledende oplæg de gav en meget nøgtern gennemgang af hvad der er sket også glad for at der trods alt hos justitsministeren ligger en erkendelse af at det her

og det er jo det der har været med til at skabe de frustrationer som er opstået blandt chauffører og vognmænd og taxiselskaber i det hele taget

udeomkring og det er altså ikke særlig sundt at have folk gående rundt som decideret føler afmagt

det er jo det de gør i øjeblikket hvor de kan se at deres indtjening forsvinder brødet bliver taget ud af munden på

eneste weekend mister de mellem to tusind og fire tusind kr og det er jo altså svært

man skal forsørge for eksempel skal det jo kunne betale sig at arbejde på alle leder og kanter og derfor er det vigtigt at komme den frustration til livs som breder sig mere og mere og at komme det fænomen til livs som hedder uber og som jo altså også efterhånden

kampen for ligestilling og frigørelse for alle unge i danmark også unge med etnisk minoritetsbaggrund derfor hilser vi i socialdemokratiet regeringens fokus på

område velkommen men vi ønsker også at se handling vi har blandt andet foreslået at man her og nu styrker rådgivningen og tilbuddene til de unge der er udsat for social kontrol og i yderste konsekvens overgreb og undertrykkelse de har brug for al den støtte vi som samfund

vi aldrig må være blinde for den manglende ligestilling der er i visse

må vi heller ikke glemme de helt grundlæggende ligestillingsudfordringer særlig er på arbejdsmarkedet og lønforskellen mellem mænd og kvinder og stor ulighed i pensionsopsparinger og diskrimination de er stadig virkelighed i dagens danmark vi har behov for et opgør med det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg for det betyder at man jo stadig væk taler om mandefag og kvindefag og i de kommende år får danmark altså brug for mange flere

at vi skal bruge flere kvindelige håndværkere og at vi skal bruge flere mandlige pædagoger og sosuer manglende ligeløn er måske en af de største ligestillingsudfordringer vi står over for et løngab på sytten procent mellem mænd og kvinder er ikke godt nok og det kræver altså at vi fra politisk side tager ansvar et vigtigt redskab

større åbenhed om lønstatistikkerne på arbejdspladserne desværre betyder regeringens tilbagerulning af de kønsopdelte lønstatistikker for mindre virksomheder at hundredetusindvis af lønmodtagere i danmark ikke længere er dækket det er et stort tilbageslag på et område hvor vi har brug for fremskridt ulighed i lønnen har været konstant de sidste mange år og i stedet for bare at tilbagerulle fornuftig lovgivning

opfordrer vi regeringen til at tage problemet mere alvorligt og sætte nye positive initiativer i gang at der ikke er fuld ligestilling på det danske arbejdsmarked ser man både

regeringens opbakning til den danske model for flere kvinder i ledelsen velkommen det glæder os at venstre har skiftet kurs

når der også er ligestilling i toppen skal vi fra politisk side holde et vågent øje øje med det område her og vi skal selvfølgelig sikre at den positive udvikling

arbejdsliv og familieliv hænger også tæt sammen og et stærkt velfærdssamfund har gjort danmark til et af verdens bedste lande at stifte familie i muligheden for at gå på barsel er helt central men også et område hvor ligestillingen desværre halter når mænd kun tager en meget lille del af forældreorloven eller måske slet ingen

deres børn ligesom det i

store billede stiller kvinderne dårligere på arbejdsmarkedet derfor derfor deler

regeringens ambition om at mænd skal tage en større del af forældreorloven men en ting er ambitioner noget andet er handling og netop her

dengang man valgte at tilbagerulle barselsudligningen for selvstændige at man har tilbagerullet den lovgivning

betyder at tohundredetusind selvstændige ikke længere har samme barselsmuligheder som resten af arbejdsstyrken det er et skridt i den gale retning hvis man vil sikre mere ligestilling på arbejdsmarkedet

flere kvindelige iværksættere

regeringen til at tage den her udfordring mere alvorligt og snarest muligt indkalde folketingets partier til forhandlinger

et flertal i folketinget altså oppositionen

ønsker vi også et opgør med de procedurer der er i det offentlige

desværre talrige eksempler på at det helt konsekvent kun er moren

vedrørende barnet selvfølgelig skal både faren og moren have information på lige vilkår når det gælder deres fælles børn

vi også gerne kvittere for at regeringen fremhæver digital post til begge forældre som et godt eksempel på hvordan man kan styrke ligestillingen mellem forældrene det er den vej

slut med at der er a og b forældre i danmark og der må det offentlige altså gå

over at regeringen nu vil undersøge området og vi vil glæde os endnu mere hvis det

bliver fulgt op af handling der er meget vi kan gøre for at øge ligestillingen i danmark

vi var imod fordi vi så det som udtryk for en uretfærdig og skæv politik

det rammer udsatte mennesker hårdt rammer det også ligestillingen syv ud af ti der vil mærke det her nye kontanthjælpsloft altså mærke det så det gør ondt er kvinder gruppen af enlige forældre det er jo særlig enlige mødre der er i den her gruppe

tusind kroner mere om året end andre kontanthjælpsmodtagere og hvem er det det vil gå ud over det vil

og gør samtidig hverdagen markant hårdere for en gruppe enlige forældre der i forvejen står i en svær situation

side klar til at løfte vores del af ansvaret og vi vil også meget gerne hjælpe regeringen på vej

at det har regeringen brug for på det område her og derfor

også bare lige til sidst minde regeringen om én ting nemlig at ligestilling

af sig selv det er ikke gjort med ord og analyser alene

der er altså en temmelig stor forskel mellem de to ting

den stærke part altså den der køber et andet menneske så der er

hvad det angår

til øremærket barsel mange ting jeg skal svare på her

den daværende regering kom frem til at der var andre måder

set åbne over for alle mulige

hvordan vi kan sikre bedre forhold for at fædre kan holde

måske opfordrer dem til kun at vælge en ægtefælle

er det noget der gør indtryk på ordføreren og

de små skridt altså der er jo både store og små ting

set parate til at gå konstruktivt ind i det arbejde det har jeg selv forsøgt på i i al den tid

er parate til at håndtere det her godt

til at vælge sin egen livsvej og ikke mindst frihed fra at blive diskrimineret på grund af

det gælder i høj grad også minoriteter vi har sikkert alle

ikke opløftende tværtimod var det dybt deprimerende nogle kvinder fik forbud mod at arbejde

det viser klart at vi har store udfordringer på det her område

de unge piger og kvinder der dagligt bliver udsat for overgreb i form af tvangsægteskaber og omskæring vi har endda for nylig haft en sag

er blevet sendt hjem til deres eget land

blevet omskåret for derefter at komme tilbage her til danmark vi ved

med gode eksempler på at kvinderne har frie valg og ret til

egen krop og det skal vi også fortsætte med kvinder og mænd er selvstændige individer med egen selvbestemmelsesret og sådan skal det også fortsat være der er udfordringer herunder menneskehandel som krænker den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv bagmændene er kyniske og de opererer på tværs af landegrænser og tjener ikke mindst penge på at sælge kvinder til prostitution og det skal vi på ingen måde acceptere bagmændene skal retsforfølges og ofrene skal hjælpes videre i livet

der er bred enighed om her i folketinget når vi laver handleplaner og afsætter midler skal vi følge op på indsatsen og derfor vil jeg også benytte lejligheden til at spørge ministeren om

og både mænd og kvinder rammes

social fobi med mere men også for de børn der vokser op med volden tæt inde på livet alle har ret til et liv fri for vold og forfølgelse men vi må ikke glemme mændene som ofte bliver fremstillet som det stærke køn som kan klare alverden vi har også brug for mandekrisecentre og det vil vi fortsat arbejde for i dansk folkeparti hvor vi

har fået afsat midler til mænd i krise

også lyde en opfordring til ministeren om at indgå i forhandlinger med partierne om

kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder som har været udsat for vold trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller

kvinderne kan være ledsaget af børn og de modtager under opholdet omsorg og støtte det ville jo være passende som der også

skrevet om i flere medier at der selvfølgelig også stod mænd i den paragraf der står jo også netop i redegørelsen

er samtidig vigtigt at være opmærksom på at mænd kan have en særlig udfordring i at finde tilstrækkelig hjælp og støtte til at komme fri af volden i dansk

ønsker vi et øget fokus på manglende ligestilling blandt etniske minoriteter herunder æresrelaterede konflikter som har

et sikkert bosted for unge der står i alvorlige æresrelaterede konflikter og de modtog en

to hundrede og to og fyrre henvendelser i to tusind og femten så derfor er det ikke tilstrækkeligt at der eksempelvis udarbejdes undervisningsmateriale om æresrelaterede konflikter til grundskolen der skal også handles der skal tages tages et dybere spadestik i bekæmpelsen af denne problematik alle der bor i danmark eller kommer til danmark skal vide at i danmark har vi regler regler og love der skal overholdes

som individ har ret til selv at vælge og bestemme over sit eget liv og sin egen krop piger og kvinder er i højere grad underlagt social kontrol da deres seksuelle ærbarhed i mange tilfælde er afgørende for familiens ære i yderste konsekvens

sociale kontrol føre til alvorlige æresrelaterede konflikter

derfor opfordrer vi regeringen til at arbejde for en ordning til gavn for selvstændige erhvervskvinder iværksættere og i dansk

som også finder det utrolig vigtigt ministeren bedes derfor redegøre for hvilke initiativer regeringen

tage på det her område og om ministeren vil indkalde partierne til drøftelser for at finde nogle løsningsmodeller et område der også er store udfordringer på er de sociale medier det er nemt at lave hadesider og mobbesider og hænge folk ud hævnporno er også blevet et kendt fænomen og det er en trist udvikling til slut vil jeg sige at vi

folketingets partier

at vi i forhold til den digitale post

skal have løst nu får jeg

mine børn skal til tandlægen men selv om jeg har fælles

dyb bekymring i forhold til netop krisecentrene hvor fem og fyrre procent af kvinderne

så der er nok at arbejde for og vi er i arbejdstøjet og ser i hvert fald frem til en bred og god dialog

har givet udtryk for både under behandlingen men også

har magten så spørgsmålet er om

tydeligt blev sagt fra venstres ordfører herre hans andersen og fra

indkalde til nogen som helst form for forhandling

set bare mit beskedne krav

at

den rammer nemlig i særlig grad enlige forsørgere hvoraf tre

ud af fire er kvinder de mister tyve til fem og tyve procent af deres indkomst

omkring tre tusind kroner om måneden

fem og tyve timersreglen

fra mit eget ordførerskab som jeg står for her i dag

hvilke initiativer vi gerne vil være med til

som sagt er vi villige til at tage en en bred drøftelse og dialog med alle

betale til den barselsfond men dermed er ikke sagt at ikke har udfordringer på området og så siger jeg igen

gerne være med til at finde en løsning på hvordan det skal være jeg kan ikke lægge mig fast på nogen

jeg har selv været selvstændig og var nødt til at lukke min virksomhed da jeg blev gravid

jeg glæder mig da over at ordføreren

har den samme holdning som vi har

det helt

skal der findes en løsning men der sker ikke rigtig noget kan df virkelig i længden acceptere

behandlingen af l otte og firs altså også

mere end to måneder tilbage at dansk folkepartis ordfører sagde at i den her sag ville

først og fremmest gerne opfordre regeringen til at tage initiativ

fra dansk folkepartis side i den her mellemperiode

jeg kender jo beskæftigelsesministeren via beskæftigelsesudvalget og han er ikke længere væk

har været debatteret de sidste fire år

en forskel der står meget klart for mig og den forskel er

ud på at tale om

hvad enten det gælder barsel eller andre ting det handler om frihed det handler om fri tilgængelighed det handler om at ligegyldigt hvilket menneske man er hvilket køn man har hvilken seksualitet man bekender sig til og hvordan man er født

socialt og for at være menneske som alle andre

vi ønsker et mangfoldigt samfund hvor der er plads til at være den man er

deler vi jo med mange af folketingets partier hvis ikke alle

savnede venstre et fokus på at fremme ligestillingen i de etniske miljøer der findes

kun det her spørgsmål endnu mere relevant

vores socialdemokratiske kollegaer og måske kollegaer fra andre partier fordi ligestilling er en fælles målsætning selv om

fælles ansvar som venstre glæder sig til at løfte

rigtig mange års kamp har fået sikret en række af de frihedsrettigheder som andre dele af verden misunder os

alligevel oplever vi ofte at de frihedsrettigheder

det sker faktisk også i de parallelsamfund der desværre findes nogle steder i danmark derfor oplever jeg

sådan set er at sikre ligestilling for alle og også

kampen mod menneskehandel vi oplevede

at alt for mange afrikanske prostituerede lever en kummerlig tilværelse på vesterbro

kan få sig selv til at købe sex af en

både efterspørgselsmæssigt

den tilværelse de får når de forhåbentlig kommer ud af prostitutionsmiljøet

jeg synes også det er vigtigt at vi sætter fokus på at styrke indsatsen over for blandt

døjer med at blive forfulgt af mennesker de ikke ønsker i deres liv

ligestillingsmæssig prioritet og jeg glæder mig til at arbejde mere med det jeg synes det er vigtigt at vi styrker de tilbud vi har til voldsramte kvinder og mænd

hele forløbet og hele debatten om

æresrelaterede forbrydelser konflikter og social kontrol er et område der fortjener endnu mere opmærksomhed

jo de værdier der tilsammen skaber ligestilling og de værdier der tilsammen modvirker ligestilling

ægtefælle og den kæreste de ønsker

hvordan hun som afghansk efterkommer er vokset op i danmark og bliver for dansk den familie som hun regner med

længere kendes ved hende fordi hun pludselig er blevet for dansk en kvinde

meget relevant og også uopsætteligt at vi i fællesskab løser dem

hele det internationale arbejde hvor jeg ved at vi i fællesskab på tværs af partier gør meget for at styrke

synes ofte det er vigtigt at vi både taler om hvad vi er uenige om og om der er i øvrigt samler os og der er heldigvis langt flere ting der samler os i den indsats vi

til at svare på hvis ellers den række af ordførere der tidligere spurgte min kollega fra dansk folkeparti igen har trykket sig

nå men nu til makronerne nemlig det her med

for venstre hørte jo også dansk folkepartis ordfører på

det er to måneder siden at dansk folkeparti

folketinget vedtog

med henblik på at få løst det uløste problem

en dyt det tager ikke frygtelig lang tid at indkalde til forhandlinger det kræver faktisk bare at man sender en mail til ordførerne

set bare invitere til forhandlinger og byde på en kop kaffe og en snak så enten er ministeren virkelig langsom ved tasterne eller også ignorerer man dansk folkepartis ønske

jeg deler ambitionen om at det skal være nemmere både for mænd og kvinder at drive virksomhed og i øvrigt også have et fornuftigt

et makværk der ikke virkede man fremlagde en løsning der ikke

man fremlagde en omgang sjusk og man sendte

opkrævninger ud til mennesker der havde deltaget i medicinstudier og bad dem om at betale til en barselsfond uden havde deres egen virksomhed hvad i alverden ligner det

man ønsker at finde en bedre løsning om det kan lade sig gøre er jeg ikke sikker på lige nu

på det her område er en af dem så hvis ordføreren

vil jeg grave mig dybere ned i det materiale der ligger og de undersøgelser

og sociale myndigheder hjalp kvinder med at slippe ud af kløerne på de her bagmænd

næste

for at den diskrimination som er på arbejdspladsen ikke modarbejder de formelle rammer og den frihed som ordføreren taler om

en fleksibel fordeling af forældreorloven

man vil sin virksomhed eller projekt det godt så har man da bare at finde en ledelsessammensætning der består af et bredt udsnit af kompetencer

både moralske og praktiske debat

at vores arbejdsmarked er så rummeligt at der selvfølgelig er plads til at man kan stifte familie i den alder man mener er rigtig og samtidig have et

social historik i at det er nyt for nogle mænd at holde lige så lang barsel hvis overhovedet barsel

minimum kan få halvdelen af min kærestes barsel

til at rejse fra afrika eller østeuropa herop med en kæmpe gæld ofte med løfter om at de skal arbejde i et helt normalt erhverv de presses ud i prostitution tæves

at rejse hjem igen den viden skal folk have før de

nigeria hvor mange af dem er handlet fra jo er lige så kummerlige var jeg ved at sige måske på en anden måde men også frygtelig kummerlige og der er historier om kvinder der er blevet sendt tilbage med det

etableret en lille biks i nigeria og så står de

begrænse den kan man sige strøm

handler det vel også om at man sætter ind lokalt netop i de lande hvor problemet opstår og

på for at undgå at det

for eksempel kunne blive til menneskehandel problemet er at når regeringen så skærer i udviklingsbistanden syv milliard kroner i to tusind og seksten

det en lille smule svært med de indsatser så hvordan står ordføreren der vil man ikke også prioritere indsatser

have asyl skal de sendes tilbage skal de et andet sted hen der kan være forskellige svar afhængigt af hvilken situation den enkelte kvinde står i en af de ting der er helt evident for mig er at mange af de kvinder man møder på gaden i dag er bange for myndighederne de er bange for hvad der vil ske med dem hvis de taler med myndighederne

endnu bedre hvordan vi så gør

mener vi bør være åbne over for en

ikke er nogen sociale barrierer der betyder at folk per tradition eller definition vælger et særligt fag som giver en særlig løn og i øvrigt

man ønsker at ansætte man har selv ansvaret for at servicere kunderne og stå op tidligt og gå hjem sent samtidig har man også selv

gå konkurs og miste alt og man har muligheden for at blive velhavende såfremt ens projekt lykkes afhængigt af hvad målsætningen er ønsker jeg principielt at der er en barselsløsning man kan tiltræde som selvstændig ja det gør jeg synes jeg at den løsning socialdemokraterne

er det vel ikke nogen socialhistoriske årsager der ligger bag

spørger jeg igen ønsker venstres ordfører at være med til at

eller et gymnasium så er rækken af unge mennesker der ønsker at starte en virksomhed lang andelen af kvinder unge kvinder der ønsker at starte en virksomhed er stigende jeg er klar over at forholdet er en til syv i øjeblikket

at under en tredjedel af de nyopstartede

af den tidligere ordfører på ligestillingsområdet rigtig mange gange så så den har vi hørt en del gange

vigtigt at det bliver nemmere at være iværksætter for det er jo tydeligvis ret svært for de her kvinder at være iværksættere

citere den tidligere beskæftigelsesminister som nemlig sagde

at der kom en tredje grønthandler på hovedgaden en tredje frisør

en tredje skomager i forskellige danske byer havde de her mennesker nogen form for kompetence

ikke det var social og erhvervspolitik blandet sammen med politisk ideologi når ydelsen udløb efter tre

personlig konkurs mange mistede deres arbejde og virksomhed og i øvrigt var det lykkedes at udkonkurrere skomager nummer en og to i hovedgaden fordi de ikke fik statsstøtte jeg mener det er vigtigt at de mennesker der har kompetencen og vilje til at starte virksomhed har det nemt jeg mener ikke man bare skal presse folk ind i at blive iværksættere fordi det politisk

også et kulturelt problem at der i visse minoritetsmiljøer i danmark er en større undertrykkelse af kvinder flere tilfælde af vold og mere stærk social kontrol end vi finder i resten af danmark derfor er det rigtig godt at regeringen vil fortsætte og udbygge arbejdet med

konflikterne er kommet så langt ud at de ligefrem må flygte i nattens mulm og mørke vi håber

så man har et reelt valg og reelle muligheder for noget andet den anden kategori for regeringens indsats handler om bedre udnyttelse af talenter og det dækker over den ulighed der er mellem mænd og kvinder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet det virker helt vildt at regeringen

lukker det særlige forskningsprogram ydun der var målrettet kvinder

samtidig prædiker ligestilling det er rigtig ærgerligt at regeringen på mange måder ikke rigtig kommer videre fra erkendelsen af problemets eksistens og kommer i gang med egentlig handling når det kommer til barsel skriver ministeren i sin redegørelse rammerne for at mænd tager fædre og forældreorlov er til stede og familierne kan i dag fleksibelt fordele forældreorloven som de vil

deres far og det ville hjælpe på den massive ulige løn der stadig er og som over et langt liv ophober sig så kvinder endda har færre penge til alderdommen kvinder mister i snit ti procent af lønnen for hvert barn de får det er ikke rimeligt for nylig viste en undersøgelse at med den nuværende hastighed vil vi få ligeløn om cirka

og elleve år alt for mange peger stadig på at det i kvindernes egen skyld de må bare tage sig sammen blive bedre til at forhandle løn skifte job lidt oftere eller blive bedre til at prale alle søforklaringerne handler om at den enkelte kvinde selv kan ændre på den ulige løn hvis hun ændrer adfærd men det er og bliver noget vrøvl ulighed mellem kønnene

ikke er lige så meget værd

ikke sig selv vi skal genindføre de kønsopdelte lønstatistikker vi skal i de offentlige overenskomster give

i de klassiske kvindefag deres arbejde er ikke mindre værd fordi det er omsorgsarbejde tværtimod det kræver som ministeren selv skriver at alle parter tager del og det gælder også regeringen

uligestilling det er ikke godt for når fattigdom krig sult eller naturkatastrofer rammer rammer det nemlig kvinderne hårdere derfor er det utroligt at regeringen slet ikke har nævnt deres nedskæringer i ulandsbistanden eller den manglende støtte til de sekulære kræfter i syrien og nordirak der forsøger at bekæmpe isis og assad eller nedskæringerne på den grønne indsats så indsatsen mod naturkatastrofer er blevet slået tilbage jeg vil håbe at vi får tid til at diskutere verdens globale udfordringer i et ligestillingsperspektiv selvstændigt en anden gang

ikke mener at politikerne bør blande sig men overvejende synes jeg

fokusere der hvor det er nødvendigt så en tak for det ministeren understreger flere steder i redegørelsen at danmark er et foregangsland når det kommer til ligestilling vi har ligestilling i danmark men selv om vi er i mål forstået på den måde at kvinder sagtens kan nå til tops i det danske erhvervsliv at piger og drenge anses som lige meget værd

alle har lige adgang til uddannelse sundhed

set stadig vigtige fokusområder inden for ligestilling

er på mange måder ulykkelig og alle partierne her i folketinget er optaget af løsninger på de udfordringer vi står over for udfordringerne er ofte meget konkrete der skal findes boliger der skal udbydes danskkurser der skal igangsættes beskæftigelsesforløb og integrationsindsatsen skal nytænkes men flygtningekrisen kan også udfordre vores ligestilling for mange af de mennesker

kommer til danmark kommer med et helt andet kvindesyn end det vi har i danmark hvor mand og kvinde er lige og den udfordring skal vi være opmærksom på en større privat togoperatør i tyskland har netop indført særlige kvindeafdelinger på togstrækningerne

en sikkerhedsforanstaltning efter de grimme oplevelser der var i køln nytårsnat hvor mange kvinder blev forulempet af hvad politiet mener var asylansøgere selvfølgelig skal sikkerheden være i top

men at indføre særlige kvindeafdelinger på et tog bomber os ret meget tilbage ligestillingsmæssigt og det mener jeg er afgørende at vi har fokus på

skal man til fulde forstå hvor vigtig ligestilling er i danmark og hvor afgørende det er at respektere

respekterer og forstår ligestillingen i danmark

vigtigt fokusområde også for liberal alliance

sociale kontrol som hersker i nogle miljøer i danmark

i at leve et frit

ved at understrege

jeg tror ikke at det er nok at man kender til de danske frihedsrettigheder jeg tror

social kontrol til livs og her savner jeg nok nogle konkrete initiativer fra regeringen et tredje område som jeg mener er vigtigt at debattere er fædres rolle den moderne far kan være lige så omsorgsfuld og tryghedsskabende som den gode mor men alligevel er det meget ofte mor der bliver bopælsforælder i konfliktfyldte samværssager

set tilstrækkelig men måske er det vurderingerne i statsforvaltningen som ikke følger med tiden

han på forhånd bagud på point

fordi man i familien valgte at indrette sig sådan at det var mor der tog mest barsel da barnet blev født

at den lovgivning vi har vedtaget forvaltes efter barnets tarv i hvert eneste tilfælde

må være at vi alle mænd som kvinder har lige muligheder og resten må den enkelte familie selv afgøre så regeringens meget klare målsætning om at flere mænd skal tage barsel deler liberal alliance ikke

ikke forstår hvordan en borgerlig liberal regering mener at vide at

som man faktisk ordret skriver i redegørelsen en del af det at være liberal er jo netop at vi anerkender individet og de forskelligheder vi som mennesker har herunder forskellige præferencer

det gode liv for voksne mennesker vi bør skabe rammerne for at den enkelte selv kan træffe det bedste valg for sig selv

i dag

fremstår som et forbillede for andre lande der er mange lande som er

det her område og hvis vi på nogen måde kan bidrage til øget ligestilling de her steder

fantastisk derfor støtter vi helt op om regeringens fokus på det internationale bidrag

nogle måneder siden mødte jytte hilden til en snak om ligestilling

skal være for de tidligere generationers kamp på det her område mit fundament har været så solidt

aldrig har kigget ned og set at jeg faktisk står på skuldrene af tidligere seje ligestillingsforkæmpere og de skal selvfølgelig

og jeg skylder min søn

forskere og eksperter

anden form for berøring med det her siger netop

deres børn at fædrene bruger mere tid sammen med

så hvorfor i alverden er det lige præcis det som liberal alliance skal kritisere regeringen

at

der er alle mulige ting som gør at det ikke kun handler om det frie valg jeg synes det er helt rimeligt at at man ikke vil lovgive

kvinder sparer i gennemsnit kun firs kroner op til pension

at mænd og kvinder ikke skal have de samme rettigheder til barsel

en kile i forhold til ligestilling men men mor og far synes vi i liberal alliance selv må fordele den barsel og vurdere hvad der er bedst for dem

at er

vi laver rettigheder også til mænd så det bliver en kultur på arbejdspladsen at både mænd og kvinder går på barsel og det ville rigtig rigtig mange mænd faktisk ønske sig for de har oplevelsen af

meget svært at få accept af at de tager barselsorlov

når nu vi ved at lovgivningen præger samfundet

se lidt frisk på det selv om man kommer fra liberal alliance

samtidig er det uformelle gab rigtig stort hvis vi ser på de lande vi normalt sammenligner os med i alternativet er vi enige med regeringen i at ligestillingspolitikken bør sigte mod

at sikre den enkeltes frie ret til selv at bestemme sin egen livsvej og som ligestillingsordfører der også har ansvaret for skoleområdet

mig at folkeskolen er nævnt i redegørelsen som en central arena for at ændre på de strukturer der til stadighed skaber ulighed i det danske samfund når

af de initiativer der fremlægges af ministeren i redegørelsen

er af symptombehandlende karakter

vi gerne invitere regeringen til at grave et spadestik dybere så de strukturer der understøtter mangelen på ligestilling adresseres i tråd med

ordfører som også nævnte noget om at grave et spadestik dybere

at når piger og drenges

at forældre har forskellige forventninger til deres børns uddannelsesvalg hvilket

at et af ligestillingsproblemerne er at drenge fagligt halter efter pigerne mens pigerne

de forskellige forventninger til drenge og piger

de starter lige fra børnene er født

for de bliver institutionaliseret i vores syn på børneopdragelse i vores forventninger til børn i vores praktisering af opdragelsen i skolerne i fritidshjemmene i børnehaverne i medierne alle de steder hvor børn og unge konfronteres med hvordan det er rigtigt at være en dreng og hvordan det er rigtigt at være en pige så hvis det her problem virkelig skal adresseres

som meget tidligt fastlåser børn

vores kønssyn og vores forestillinger og vores antagelser og tilsyneladenheder

et rigtig godt eksempel på nogle der forsøger at adressere det er normstormerne som har projekter i københavns kommune og i aarhus hvor de er ude på folkeskoler og underviser børn

lærere i hvordan man hele tiden kan angribe de forestillinger og de

antagelser som vi har i forhold til

arbejdsgruppe som skal kigge på den her udfordring i forhold til folkeskolen

uddannelse til flygtninge der står blandt andet om om uddannelsesinitiativet at det skal lære flygtninge at og jeg citerer far sagtens kan gå hjemme med børnene

halvdelen af de nybagte fædre i danmark tager en længere barsel end de første fjorten dage så synes jeg at enten ministeren eller retskrivningsordbogen burde revidere definitionen

samfund ville skabe de bedste forudsætninger og rollemodeller for

kommer til landet men også for vores egne kommende generationer for hvis der er noget som særlig små drenge har brug for

der praktiserer omsorg og viser hvordan man er et empatisk væsen når vi ikke forstår at nogle mænd nogle gange kan opføre sig voldeligt eller sexistisk så reagerer vi ofte med forargelse og med afstandtagen er fuldstændig forståeligt og det er også helt okay

forstå en handling måske er

et udtryk for deres frustrationer deres vrede deres utryghed deres angst deres usikkerhed når mange er vokset op uden

nogen mandlige rollemodeller som er tæt på og som faktisk viser hvordan man praktiserer omsorg og hvordan man praktiserer empati og hvordan man behandler andre mennesker empatisk og omsorgsfuldt

at der er mange mænd som nok finder det sværere

de manglende mandlige omsorgsfulde rollemodeller til drengebørnene derfor også derfor er der brug for at far kommer mere på banen derhjemme men det betyder at vi skal turde at tage de værktøjer i brug som skaber forudsætningerne for de normer vi gerne ser sådan som en sagtens far og et oplagt værktøj som vi også har diskuteret her i folketingssalen i dag og som vi

øremærket barsel ministeren skriver og det

er til stede og at familierne i dag fleksibelt kan fordele forældreorloven som de vil ja hvis der var ligeløn kan man sige så var det måske tilfældet men faktum er jo at det stadig væk er manden der tjener flest penge

øremærket barsel til mænd ud af ni måneder i alt og det er over halvfems procent af fædrene der tager de tre måneder og mange tager mere end de tre måneder så det virker sfi lavede det her studie som vi også har været inde på om øremærket barsel til mænd og det viste at lovgivningen om øremærkning faktisk kan have en normsættende virkning og være med til at normalisere at fædre tager orlov

i familierne til at fordele barslen frit mellem forældrene

for at vi for alvor tør spørge os selv hvordan vi frisætter familien til at træffe de frie valg

og derfor en øget mulighed for flere frie valg i familierne i afsnittet om flygtninge er der en anden ting jeg føler er nødvendigt at adressere ministeren skriver i redegørelsen at

ligestilling og om kvinders og seksuelle minoriteters rettigheder i det danske samfund det har vi også været inde på tidligere

at regeringen vil iværksætte det her obligatoriske modul til undervisning i asylcentre som blandt andet omhandler de her emner

men hvis man husker lidt tilbage på sin gamle danskundervisning og læser det her afsnit

der står at flygtninge og asylansøgere skal gives information om skal få viden om skal oplyses om

jeg spørger hvor er deltagelsen hvor er inddragelsen hvor er civilsamfundet hvor er koblingen mellem flygtninge og danskere

til at inddrage danske frivillige i det arbejde venskabsfamilier lektiehjælp sportskammerater

kan inddrage og hjælpe flygtninge og indvandrere i praksis med at blive indført i de normer kønsnormer ligestillingsnormer vi har i danmark det savner jeg rigtig meget

i alternativet at ligestilling og respekt for kvinders rettigheder ikke kun kan læres i

derfor er der altså brug for at indtænke civilsamfundet i de her indsatser

de normer i det danske samfund som vi tager så meget for givet hvad angår kønssyn og ligestilling

kun ud over familien det viser også redegørelsens afsnit om hverdagssexisme og sexisme på blandt andet de sociale medier det skal vi have mod til at adressere

normer der får det til at virke naturligt uundgåeligt og derfor okay når nogle mænd forgriber sig på kvinder i de sene nattetimer for sagde kvinden nu også nej

de normer der gør det svært for mænd der udsættes for vold at søge hjælp det er de normer der gør det svært at adressere sexisme og racisme på arbejdspladsen

ødelægge den gode stemning eller komme til at virke snerpet det er også de normer der gør at man kan se ordet smatso eller luder i en kommentar på facebook og at den kommentar endda

kønsnormer i øjnene at vi reelt kan gøre noget ved den uformelle mangel ligestilling der gennemsyrer det danske samfund

så vi i alternativet ser rigtig gerne at vi kan tage en debat om det her som graver et spadestik dybere

vi bruger noget af den viden som findes på området som gør det klart ikke bare hvad problemerne er men også hvad problemerne skyldes og hvor vi derfor får sat rammerne for en grundigere debat men også en modigere debat fordi vi alle sammen tvinges til at debattere de normer som vi alle sammen er med til at fastholde

identificerer er noget vi politisk skal adressere det kan vi godt være uenige om men lad os tage debatten

som peger på at drengebørn som for eksempel har haft en svag tilknytning til mandlige rollemodeller

reagere omsorgsmæssigt empatisk så det

et krav om fordelt barsel er familiepolitisk tvang man reducerer familierne til sociale enheder der skal dikteres en særlig fordeling fordi man politisk set mener at det vil give de bedste sociale

at den tvang vil fjerne familiernes selvstændighed vil fjerne det ræsonnement der ligger bag den måde familier opbygger deres tilværelse på prioriterer deres tid

til at man kan få noget mere barsel som er øremærket til fædrene derfor ser jeg

jakob engel schmidt taler ud fra er forskellig fra den præmis som jeg taler ud fra så jeg er ikke bekymret

det behøver at være noget som skal fortsætte i al evighed nogle gange er der brug for at vi politisk sætter skub i en udvikling

vi skal sætte skub i en udvikling vi skal have fædrene mere på banen jeg tror at vi alle sammen

fædrene mere på banen her er en mulighed

tage den barselsorlov de har ret til altså min datter fyldte seksten år her forleden og jeg havde tre måneders barselsorlov med hende og det var dejligt

holde den orlov frem for at det er mændene

fornuftig mandlig omgangskreds tror jeg men

danske samfund har en tendens til gerne at ville holde fast

få adresseret om mænd skal have noget øremærket barsel at kvinderne måske også skal finde ud af

at de må give noget noget igen det er helt okay den

på om man går titusind kroner ned

hos familierne eller man går fem tusind kroner ned om

til at hænge sammen så jeg

skal tvinge familier til at gå ned i løn fordi vi øremærker nogle penge til faren vi skal da også fundet en model en barselsfond eller noget andet som gør at familierne kan blive kompenseret for den barsel

som som mændene så tager så selvfølgelig er familiens økonomi da vigtig

jo ikke bare lave et krav om at faren skal

er der

til fædrene hvis ikke de holder den forsvinder den der er i dag atten ugers

er det første for det andet at tage noget fra nogen jeg

som alternativet lægger op til

at det er et frit valg og at det er en fælles pulje jeg går ud fra at det man vil give mere i det her tilfælde til fædrene

etableret en statslig fond som kompenserede for fædrenes løn

forstår ikke den hovedrysten der er ovre fra den her side i forhold til

ligget på syv og tredive procent siden nitten

der sker ikke noget og vi står rimelig stille så det er da os politikere der må

og hvilke udfordringer vi stadig væk har på ligestillingsområdet

nu har jeg sagt det pæne

jeg gerne citere fra side en hvor jeg synes der

til os alle sammen der står danmark er langt

det kommer til ligestilling mellem kvinder og mænd ligestilling er en grundlæggende værdi i samfundet internationalt lader mange lande sig inspirere af de danske erfaringer indsatser og metoder

ekstra ansvar for den måde vi

men der er stadig ligestillingsudfordringer for at lykkes med fortsat at udvikle og fremme ligestillingen i det danske samfund er det helt centralt at mange aktører spiller med og gør en indsats det er med andre ord et fælles ansvar at fremme ligestilling som folketinget regeringen offentlige myndigheder

familier og den enkelte kvinde og mand skal bidrage til det er faktisk et fantastisk centralt budskab

og der er rigtig mange pæne og meget fine ord i

men nogle gange taler virkeligheden sit eget konkrete og barske sprog sidste år fejrede vi hundredåret for kvinders stemmeret og det var jo en kæmpesejr for ligestillingen men man skal ikke glemme at på den samme tid hvor der kom stemmeret til

også røster fremme der sagde at den største ligestilling var når kvinderne tjente deres egne penge

ikke blevet teenager endnu da jeg svor for mig selv at jeg ville tjene mine egne penge og ikke som min mor gjorde

og jeg citerer at pigerne

hvis de blev skilt citat slut det er min baggrund og det

som en helt anden virkelighed end den vi kender i dag men så tog uddannelserne også et kæmpe spring piger kom ud i uddannelserne og de kom ud på arbejdsmarkedet som aldrig før det skete i de næste årtier altså i

halvfjerdserne og der blev arbejdskraften faktisk forøget med op til ottehundredetusind

og det er jo en fantastisk fantastisk forandring der skete danske samfund ligestillingen havde fået fart på men den er ikke fuldbragt der er stadig et uforklarligt løngab også når man modregner for barsel og forskellige brancher og arbejdstimer og den slags som man gør

uforklarlige løngab

når regeringen afskaffer de lønstatistikker som sr regeringen fik vedtaget

lønudviklingen skete også på de mindre arbejdspladser og vejen frem er åbenhed og ikke

om lige løn for samme arbejde selvfølgelig og regeringen hjælper ikke

afgørende ulighed det gør regeringen heller ikke med sit kontanthjælpsloft

godt tredivetusind kroner i rådighedsbeløb

er hun i et voldeligt forhold og det er der jo desværre stadig væk niogtyvetusind kvinder om året der udsættes for så kan hendes økonomiske situation presse hende så meget at hun må vælge imellem at have en nogenlunde sikker økonomi i en hverdag præget af vold

nu har vi så hørt fru marlene harpsøe stå her da vi havde tredje behandling af l otte og firs og love at regeringen ved beskæftigelsesministeren ville finde en anden løsning og herre bent bøgsted

tilmed have bekræftet det i en radioudsendelse der blev sendt første påskedag hvor der også deltog en række iværksættere der nu var kommet i klemme og som var gruelig kede af det det er klart at det vil radikale venstre holde dansk

det er jeg sikker på at der er en hel masse andre partier

der er faktisk et flertal i folketinget der ønsker en løsning på den her sag

jeg vil godt runde af med at komme ind på

meget vigtigt at få få øje for og det er igen en

af faktaboksene der inspirerer til det det fremgår nemlig at tredive procent af de kvindelige og tyve procent af de mandlige

de selv kan vælge deres ægtefælle og det er jo selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt for alle os der er

og for resten af danmark men vi ser så

lokks rådgivning som hedder etnisk ung

der henvendte sig

en pænt stor udvikling og det vil sige at der er flere og flere der får øje på at der er den mulighed så har vi også

er i alvorlige æresrelaterede konflikter

tusind og ti en hundrede og fem og halvtreds der henvendte sig

og femten var der to hundrede og to og fyrre det er også en pæn stigning

bare understrege at vi har en stor forpligtelse til i skoler og på uddannelsessteder at sikre os at alle kender de steder hvor det er muligt at få råd og dåd

prioriteret for eksempel mere telefontid i børns vilkår når

man så ved at der stadig væk

det ubegribeligt at vi ikke kan få gjort mere ved det derfor tror

skal starte med at sørge for at alle ved hvor man kan henvende sig

andre steder hvor man færdes og jeg ved at det er vigtigt at regeringen og ministeren sætter sig i spidsen for det sammen med kollegaen i

bange for at gå hjem de ved ikke hvordan de

fornemmelse for det og jeg tror at det er et af

rigtig rigtig vigtigt at vi får gjort noget

men også for de danske unge som også kan have tilsvarende problemstillinger måske

så hvis det kunne blive en konklusion

rigtig rigtig meget være nået og det vil gå hurtigere

når man hører på debatten hernede i dag

kan man kun være enig i ingen diskrimination på grund af køn og lige muligheder for alle i den redegørelse som vi behandler er der mange forslag til handling for eksempel undersøgelser kortlægning informationskampagner

spørgsmål om det egentlig rykker noget redegørelsen rummer

en del gode intentioner men hvad med substansen og de helt konkrete initiativer er der noget der rykker i den rigtige retning når man ser regeringens eget lovprogram

ingen lovforslag som kan fremme ligestillingen tværtimod

eneste handlinger vi har set fra regeringens side noget der tilbageruller initiativer som kunne fremme ligestillingen det gælder tilbagerulningen af de kønsopdelte lønstatistikker og afskaffelsen

barselsfond for selvstændige som vi vist har været en del rundt om i dag så har regeringen sammen med de øvrige borgerlige partier stemt en kontanthjælpsreform igennem som vil øge den ulighed i indkomst og muligheder der i forvejen er imellem kønnene den rammer i særlig grad enlige forsørgere hvoraf tre ud af fire er kvinder og voldsramte kvinder og kvinder der lever i stærkt socialt kontrollerede miljøer som jo også er

vil have særlig vanskeligt ved at leve op til kravene i to hundrede og fem og tyve timersreglen det centrale spørgsmål er om man bekymrer sig om ligestilling eller ej er det noget man ser

som vigtigt i et demokratisk samfund og er man villig til at lovgive sig til ligestilling eller vil man lade det være et personligt og individuelt anliggende

i hjemmene og på arbejdspladserne mænd og kvinder har stadig ulige vilkår på arbejdsmarkedet der er stadig ikke lige løn for arbejde

der er en uforklarlig lønforskel på fire syv procent i sf ønsker vi at løngabet skal lukkes både gennem overenskomster og gennem lovgivning

sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv er også et ligestillingsspørgsmål der er en skæv fordeling af ansvaret i familien mellem fædre og mødre selv om lovgivningen giver mulighed for at dele barslen ender fædrene med at holde en meget lille del

kun omkring en måneds barselsorlov og kvinderne de resterende ti til elleve måneder ifølge london school of economics og københavns universitet koster det kvinden ti procent af hendes løn for hvert barn hun får på grund af mindre tilstedeværelse på på arbejdsmarkedet og på grund af timelønnen og kvinder sparer i gennemsnit kun firs kroner op til pension for hver hundrede

når de går på pension og det stiller dem ringere ved en skilsmisse regeringen ønsker at flere mænd

andel i barslen og opfordrer til fælles ansvar for ligestilling på arbejdsmarkedet det kræver en indsats fra flere men hvilket ansvar vil regeringen egentlig tage og hvilke forventninger har den for eksempel til arbejdsmarkedets parter sf ønsker at mænd får lige så stor ret til barsel som kvinder

børnenes og for ligestillingens skyld et andet centralt emne i redegørelsen er menneskehandel og prostitution hvor der ses en stigning i handlingsplanen lægges der vægt på opsøgende arbejde og bekæmpelse af bagmænd og det kan vi kun være enige i men i redegørelsen står der

meget om hvad regeringen vil gøre for at forhindre at der kommer flere handlede firs procent af ofrene for menneskehandel er handlet til prostitution

at de ikke bare ender i armene på bagmændene og hvorfor skal det være lovligt at købe sex for kvinderne og dermed skabe et paradis for bagmændene og et frit marked for købere af seksuelle ydelser

ønsker vi ikke et samfund hvor udsatte kvinder skal stå til rådighed for mænds behov for seksuel tilfredsstillelse på bekostning af deres fysiske og psykiske sundhed og vi ønsker et stærkt fokus på rehabilitering og psykologhjælp

det er nok at hjælpe den voldsramte voldsudøverne og vidner til volden som jo oftest er børn skal også have hjælp hvis mønsteret af vold skal brydes og vi bør udvide mulighederne for hjælp

som ikke nødvendigvis har brug for beskyttelse men hjælp til at komme ud af voldsmønsteret overgangen fra krisecenteret

kan være svær og risikoen for at falde tilbage i gamle mønstre er stor derfor bør

krisecentrene ikke slipper kontakten regeringen

det går fint fremad

uden lovgivningsmæssige tiltag den tålmodighed deler vi ikke i sf der må tages et større politisk ansvar vi er ikke i mål med ligestillingen og ligestillingen kommer ikke af sig selv

barselsfond til selvstændige en mere lige fordeling af

gravide bedre indsatser i forhold til vold social kontrol chikane hadytringer og hverdagssexisme der er rigtig mange ting at tage fat

regeringen vil tage konkrete initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til prostitution som reelt beskytter de udsatte kvinder

at man i venstre synes at det her har rigtig meget med tvang at gøre normalt når vi giver borgere i det her land

vi stiller bare det modkrav at det skal være lige rettigheder

jo det de gjorde i sverige og grunden til at de har så stor succes med deres barselsordning

se i salen i dag det er heldigvis blevet en naturlighed for os ligestilling skal give frihed til den enkelte til at vælge sine egne veje det at fremme ligestillingen i vores samfund

for at det lykkes men det er problematisk når vi politikere vil tvinge ligestilling igennem ved eksempelvis særlige forskningsmidler til kvindelige

krav om øremærket barsel for mænd

om hvor stor en andel af bestyrelsesposterne i virksomhederne som skal besættes af kvinder ligestilling handler for os konservative om lige muligheder ikke at man skal være garanteret samme slutresultat og alene snakken om kvoter er nedgørende over for det kvindelige køn

tømrere eller mekanikere mens flere kvinder foretrækker at blive sygeplejersker eller frisører

den mandlige sygeplejerskestuderende føler der er plads til ham på sygeplejestudierne og tingene ikke alene foregår på kvindernes præmisser og forudsætninger

den kvindelige mekanikerlærling skal kunne færdedes ligeværdigt med mændene på værkstedet ligestillingskampen har i mange

mænds og kvinders lønforskel

udgør i dag på det danske arbejdsmarked alene fire

for hjælp til et mere ligeligt forhold

det omfang som de burde være

tretten var det kun fem og fyrre procent af minoritetskvinderne

arbejde og i december sidste år kom det frem at minoritetskvinder

tyve procent

disse kvinder er rollemodeller i familierne

med arbejdsmarkedet alt for mange kvinder isoleres i hjemmet

er disse kvinder ekstremt dårligt stillede

for nylig i forbindelse med tv to dokumentaren hvor muslimske kvinder i moskeen fik besked på at de ikke måtte nægte deres mand sex

en øjenåbner for mange

som sikrer at man har mulighed for at komme

arbejdsmarkedet

i mange lande også i europa desværre

deres frihed og lige mulighed for

at blive personligt diskrimineret eller chikaneret på grund af deres seksuelle orientering derfor skal vi styrke disse menneskers deltagelse i samfundet både på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge og sikre at de ikke udsættes for diskrimination her til sidst

det er også et tema som har fyldt lidt i debatten i dag hos konservative

diskussion om prostitution

som andre på arbejdsmarkedet

mere nuanceret diskussion om

kan hjælpe de kvinder som er i erhvervet også på

bare hele tiden at være fokuseret på at de skal ud af det naturligvis skal de ud af det hvis de ikke ønsker

en del af dem som helt bestemt ønsker at være der ligestilling er fundamentet under vores samfund et demokratisk samfund hvor vi hver især har lige muligheder og rettigheder det er vigtigt men vi skal huske at holde blikket hævet op på de store og reelle problemstillinger på området og ikke falde ned i de her mindre sager som nogle gange kommer til at fylde meget

det er rigtig positivt og jeg

i videre drøftelser på det område

nogle fremskridt i danmark og ordføreren siger at vi

små detaljer men samtidig

kvindelige politikere er i det her med barsel har vi diskuteret

så lidt nyt synes jeg trods alt der sker

ledende stillinger og flere og flere kvinder tager høje uddannelser så jeg synes ikke

sig at udviklingen var mere rivende end vi ser men jeg har ikke fornemmelsen af at

godt kan være lidt ufleksible

timer med sine børn fremfor at de skal være i institution

er kvindens eget ønske ikke at blive speciallæge så er det noget jeg mener vi som politikere må have den største respekt for altså at man selv træffer det valg

fordi man har en fornemmelse af at det er kvindernes opgave at tage sig af børnene

efterhånden nogle år siden at konservative lancerede

et af de problemer er jo at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

arbejdsmarkedet betyder det også at man skal stå til rådighed

socialt problem og folketingets vigtigste opgave i den her sammenhæng

prostitution

det her er kompliceret stof

interesseret i at man skal kunne sendes i praktik eller arbejdsprøvning på

at man skal kunne sendes i arbejdsprøvning hos det konservative folkeparti for det kan også stride imod ens værdier det kan man heller ikke blive i dag som lovgivningen er så det er jo muligt at differentiere

konkret i folketinget at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med kendere af miljøet som

på en begavet måde så vi kommer uden om de problemer

ordføreren siger at arbejdsprøvning

så normalt skal det alligevel heller ikke være

skal man stadig væk stå til rådighed for arbejdsmarkedet som

og de synspunkter der bliver fremført der

skulle se på i sådan en gruppe der arbejdede videre med det her der må man så finde

altså også andre jobs i dag der er undtaget

risikerer at rekruttere i sit eget billede det vil sige at mænd typisk rekrutterer mænd og derfor er der noget som man politisk

sikrer meget større ligestilling

og om der så er lige mange mænd eller kvinder der er for mig at se ligegyldigt så længe man har muligheden for at melde sig hvis det det

prostituerede skal beskyttes mod undertrykkelse og overgreb og i øvrigt også om man ønsker et samfund med mere eller mindre prostitution jeg tænker det er ret tankevækkende at ret mange af de

kvinde de går hen til er handlet eller ikke handlet

at man som mand ved at den kvinde man opsøger rent faktisk

har valgt det frivilligt og

et arbejde det gør jeg ikke jeg betragter det som et socialt problem

arbejdstilsynet hvordan skal arbejdstilsynet sikre sig at lige præcis det her ikke er skadeligt for krop og sjæl for dem der

stort problem i prostitutionsmiljøet i dag

for få af kvinderne kender til de exitstrategier der er

form for stempling eller mærkning eller anerkendelse af det her

set er en spændende tankegang jeg har overhovedet ikke udviklet det her til ende men jeg har set på de modeller man har i andre lande og synes det er

at arbejdsstillinger og

for de her kvinder

blev den to og tyve årige ditte brink kammersgaard kåret som en af danmarks bedste mekanikerlærlinge hun var ene kvinde blandt modtagerne af prisen og en af de få kvinder på mekanikeruddannelsen ditte var i

da hun valgte uddannelse

blive mekaniker ligesom det kræver sin mand at blive vuggestuepædagog

jeg kunne aldrig drømme om at træffe valg for de unge jeg kunne aldrig drømme om at sige at piger altid skal

traditionelt har været pigeuddannelser

at vi har øje for at der fortsat er nogle fag

kunne drømme om en karriere inden for det andet fag men fordi de ikke føler sig hjemme på studierne fordi de

regeringens side

hæmmer ens muligheder og hæmmer ens valg i livet ligestilling

ligesom ditte som jeg nævnte før alle ressourcer skal

ligestilling betyder ikke at vi skal være ens det betyder ikke at vi skal have fifty fifty fordeling af alting

og regulering men derimod på friheder

frihed til at vælge en utraditionel uddannelse

frihed til at gifte sig med den man vil ligestilling

udvise respekt for hinanden og sikre at mænd og kvinder

vist og

i dele af det danske samfund

at man selvfølgelig har ret til at vælge sin egen partner for livet det at man selvfølgelig har ret til at leve et liv uden vold eller uden social kontrol desværre ikke er virkeligheden for visse personer i det danske samfund vi har parallelsamfund nogle steder i landet

ikke nødvendigvis ret til at vælge den partner

mulighed for at vælge uddannelse få

at både imamer

familien pålægger dem

frihedsrettigheder vi har i samfundet men som i høj grad er drevet af normer og kultur social kontrol og parallelsamfund

jeg i köln nytårsnat for rigtig mange

den bagside af de store migrationsstrømme vi ser i europa lige for tiden

vi også et behov for at insistere på at de store fremskridt og de mål vi har nået på ligestillingsområdet giver vi ikke køb

ikke acceptere tilbageskridt forklaret eller bortforklaret ud fra religion kultur social baggrund

new york umiddelbart før påske til fns kvindekommission og kvindekommissionens samling

foregangsland på ligestillingsområdet men også på hvor mange kampe der fortsat skal tages på globalt plan for

i et samfund som det danske

jette som udgangspunkt fødes lige og har de samme muligheder og de samme rettigheder i vores samfund

at det også gælder hvad enten man hedder mohammed eller

de frihedsrettigheder der gælder i landet men det er også

sætte fokus på at her har man både ret til at vælge den partner man vil have for livet

arbejde er en rigtig god vej til integration i det danske samfund

aktiv i den danske foreningskultur hvad

er et rigtig vigtigt sted for at skabe venskaber og skabe nogle af de netværk som netop er med til at integrere en i det danske

vi må aldrig acceptere krænkelser og overgreb bortforklaret på baggrund af religion eller på baggrund af kultur derfor er det vigtigt at vi står sammen

at insistere på ligestilling og de værdier også i de her år hvor der kommer mange til vores

er simple forsøg på ikke at ville tage absolut og fuldstændig afstand fra ethvert overgreb

fortsat tusindvis af kvinder i danmark som lever med volden i hverdagen

at styrke indsatsen og omprioritere nogle af midlerne

mere fokuserede og effektive indsatser til bekæmpelse af vold

at mænd og kvinder ikke tager volden med ind i nære relationer og faste parforhold

lidt uskyldige flirt blandt de unge der så udvikler sig til social kontrol og besidderisme i

hvert år udsættes for

det er baggrunden for at regeringen har taget

justitsministeren og regeringen tog også tidligere på året et initiativ på voldtægtsområdet fordi vi fortsat

at en ung pige der kommer og anmelder en voldtægt som det første bliver mødt med et spørgsmål om hvilket tøj

vi gør med perspektiv og handlingsplanen og med de konkrete initiativer som regeringen har taget

fortsat i vores samfund regeringen har

den tidligere regering skar jo desværre ned på indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel

at styrke det opsøgende arbejde over for ofre handlet til tvangsarbejde og prostitution

og mere ensartet landet over for vi vil

deres egen krop og deres eget liv

vi skal sætte ind mod de kyniske bagmænd der udnytter ulykkelige sjæle hver dag både til prostitution men også til tvangsarbejde og økonomisk kriminalitet

nogle af de kønsforskelle og ligestillingsudfordringer der er skole og uddannelsesområdet unges uddannelsesvalg er fortsat meget kønsopdelt hvor man kan se at i skolerne halter drengene fagligt efter så kan vi se at rigtig mange af pigerne mistrives og kæmper med med trivsel og selvværd vi skal sikre at både drenge og piger får lige muligheder også i skolen det gælder fagligt det gælder trivselsmæssigt

faglige resultater eller det om man trives afhænger af om man hedder oliver eller man hedder olivia

en lige mulighed for som barn

kunne nå de mål og

have de potentialer og de drømme som man

af undersøgelser at rigtig mange mænd på trods af at de har mulighederne

arbejdsmarkedskultur som nogle gange gør

medarbejderes barselsforhold ser ud

og ikke bliver afgjort af at man mangler viden om sine rettigheder og sine muligheder eller man mangler forståelse for at man faktisk

rettigheder og de muligheder til som familie selv at beslutte hvordan man prioriterer og hvordan man fordeler barslen mellem sig der er på ingen måde brug for lovgivning

være behov for et skub

at være far og engagere sig i den første del af ens barns levetid

i maj måned huser to vigtige internationale begivenheder nemlig women deliver som er den største konference om kvinders rettigheder i verden

blandt andet homoseksuelles rettigheder

er vigtigt at vi er med til også

hvorfor er det vi aldrig nogen sinde accepterer uligestilling mellem mænd og kvinder begge

åbnes af kronprinsessen og der kommer til at

eu institutioner og organisationer og en lang række aktører både fra danmark og fra udlandet jeg håber også at folketingets ordførere vil engagere sig i begivenhederne og engagere sig i de aktiviteter der er i forbindelse med idaho forum

klare signal at i danmark er ligestilling

men grundlæggende er vi enige om at ligestilling og det at mænd og kvinder er lige

udgangspunkt for det samfund som vi har

vi skal værne om ligestilling og vi skal fortsat arbejde for at alle har lige muligheder for at udnytte deres potentiale og frihed til at vælge det liv de ønsker

for ligestilling er et fælles ansvar

mand og kvinde men det gælder også familierne virksomhederne uddannelsesinstitutionerne og organisationerne og som politikere

som regeringen gerne tager tak for de gode kommentarer jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde på ligestillingsområdet og jeg håber på at det engagement der har været i salen i dag også vil være kendetegnende for de initiativer vi kommer til at skulle tage i den kommende tid

som kan styrke fædres muligheder og rettigheder uden at begrænse friheden det

set der er god mulighed for det kræver bare at vi

at blive enige om det jeg har lige et konkret spørgsmål der er jo så meget man kan snakke om men der er et stort flertal i folketinget der den syvogtyvende januar gav udtryk for at man ønsker

til hvordan vi sikrer selvstændige bedre

vi har behov for flere der tør tage det spring

virksomheder betyder det så at vi slet ikke har fokus på at der kan være

set også det beskæftigelsesministeren sagde i forbindelse med behandlingen af lovforslaget

et arbejde på det område betyder det så at vi mener at den tidligere regerings model på barselsfonden var rigtig nej

som jo inkluderede og det tror jeg også selv socialdemokraterne

det var pensionister der lavede lidt arbejde for naboerne og det var unge studerende der deltog i medicinske forsøg

hospitaler der pludselig var en del af en barselsfond

eller lave noget helt andet eller noget helt tredje som kunne løse nogle af de her problematikker vi kan bare ikke stille os tilfredse med at at vi alle sammen og regeringen lader som om det her problem forsvinder af sig selv så må jeg ikke bare opfordre ministeren til ikke at besvare en fremstrakt hånd med et knytnæveslag

vi valgt at nedlægge den i sin nuværende form men det betyder jo ikke at vi ikke erkender at der kan være udfordringer blandt andet i forhold til kvindelige iværksættere det har beskæftigelsesministeren jo sådan set også sagt her i salen

sat et arbejde i gang i forhold til hvordan vi egentlig

at der kan være nogle flygtninge og indvandrere der kommer til danmark som har nogle andre

er ministeren enig med mig i i at der også er behov for at inddrage civilsamfundet

i det danske samfund der er bare ikke vil være med til at gå på kompromis

egne værdier ikke fordi danske mænd ikke nødvendigvis i samme omfang som kvinder gik hjemme sammen

ikke at sende et signal om at vi ville noget for folk der kom hertil jeg synes vi skal

at vi ikke vil acceptere vold mod kvinder at vi ikke vil acceptere social kontrol

man har det udgangspunkt at kvinder er mindre værd end mænd og det kan vi lige så godt gøre fra den første dag folk ankommer hertil uden på nogen måde at så

har gjort sig til talsmænd for

om retten til at bestemme over sin egen krop

vi jo fuldstændig enige i og i den sammenhæng

skal igennem et meget langvarigt og meget ydmygende psykiatrisk udredningsforløb hvor de bliver stillet nogle meget nærgående

om deres seksuelle præferencer mener mener ministeren at vi opfylder vores ligestillingspligt som samfund når vi lader transpersoner gå igennem

og den nuværende regering arbejdet for at ændre de definitioner der ligger i who i forhold til det her som vel er det der er kilde til nogle af de problemer som ordføreren omtaler

endnu et udtryk for at også på det område

fra dansk side et arbejde for at påvirke internationale organisationers holdninger til sager

for manden i forhold til at kunne tage en del af barslen det afgør man jo i den enkelte

de to uger og de uger der så

noget som helst du anerkender at der kan være nogle strukturelle barrierer blandt andet på arbejdsmarkedet som kan gøre

på barselsorlov fordi det bliver mere naturligt for dem at gå

til at gå på barsel og udnytte den rettighed vi som samfund har givet dem fordi vi mener

ikke at det på nogen måde er et udtryk for at vi ikke ønsker lige rettigheder vi mener bare det er familien

eller andre ordførere her i folketingssalen i yderste konsekvens betyder det jo også for en række familier at der i så fald ville være mindre barsel der blev holdt sammen med barnet

til initiativer for at fremme kvinder i ledelse det var

mit parti sad i regering sidst at vi i danmark tog de første initiativer med charter for flere kvinder i ledelse operation kædereaktion og en række frivillige initiativer i forhold til erhvervslivet at der for alvor blev sat fokus på det her så ja jeg mener at man kan nå langt ad frivillighedens

end når man tror at man kan regulere sig ud

og

tider føler jeg at at uanset hvilken regering der sidder tager

blandt andet at pressede prostituerede udvider territoriet det

også i forhold til det skrevne der har været i politiken omkring det og og hvad er baggrunden for

at ministeren har læst artiklerne så så derfor

menneskehandel som vi skal bekæmpe og det jeg som minister

vi som regering har taget initiativ til

at lave mere opsøgende arbejde i forhold til escort privat diskret og noget af det prostitutionsmiljø som vi kan se er i vækst og hvor vi kan se at bagmændene jo har været hurtigere end både myndigheder

der har vi opgraderet indsatsen og det gør vi fordi vi

sikre deres arbejde også fremadrettet vi har også iværksat en evaluering af center mod menneskehandel det gør

jeg vil gerne kreditere alle de partier der er med til at løfte ansvaret herunder dansk folkeparti i forhold til konkret

som den tidligere regering lavede med vk regeringen

at

dialog mellem tre ministerier nemlig beskæftigelsesministeriet erhvervs

går med den dialog hvad er tidsplanen

og sidst men ikke mindst nu når vi har hørt dansk folkeparti i dag direkte opfordre til at regeringen indkalder til forhandlinger

os andre hvordan sådan en model ser ud fordi det har jeg ikke hørt jeg har ikke hørt

der siger hvordan en model ser ud men jeg har hørt inklusive

have fokus på også hvordan vi sikrer gode vilkår for iværksætterne

om at styrke vilkårene for iværksættere herunder kvindelige iværksættere vi har lyttet til hvad der er blevet sagt vi har lyttet til blandt andet hvad dansk folkeparti har sagt men jeg synes at socialdemokraternes ordfører skal tage dialogen med beskæftigelsesministeren hvis man ønsker at have en dialog om hvad

til begge forældre er arbejde der går på tværs

og sådan vil der være initiativer som ikke kun handler om et ressortområde men går på tværs

jo ligestillingsministeriet der hvert år sammen med de enkelte ressortministerier vurderer hvilke lovforslag der skal udtages til ligestillingsvurdering det gør man i de enkelte ministerier og det bliver der fulgt op på jeg synes det er vigtigt at man ikke ligestillingsvurderer bare for at ligestillingsvurdere altså hvis man implementerer et direktiv af rent teknisk karakter

ikke man skal bruge sine kræfter på at sidde og ligestillingsvurdere det det er derfor vi

lovforslag der er relevante og hvis jeg kigger ned over listen af lovforslag fremsat og hvor der også er foretaget ligestillingsvurderinger

på relevante områder det er jo så ikke altid sådan at man er enige om om det så skal have konsekvenser

har fremhævet kontanthjælpsloftet her i dag ja der er flere kvinder som vi har behov for kommer ud på arbejdsmarkedet vi kan også se at blandt andet indvandrerkvinder er

er vigtigt i forhold til også at sikre et økonomisk incitament så det at ligestillingsvurdere er jo ikke det samme som at vi så er enige om hvilke konklusioner man

også politisk men jeg er glad for at høre at ministeren tager de her ligestillingsvurderinger alvorligt

som ikke nødvendigvis lige springer i øjnene som et

som oplever at der bliver talt om cv og jobsøgning i forbindelse med samtaler

jobcenteret i en helt konkret kommune

hvor målrettet man var i samtalerne med henholdsvis de mandlige arbejdssøgende og de kvindelige arbejdssøgende

eller gør vi det egentlig fordi vi er bevidste om at vi skal være målrettet alle og

danskerne cementerede dermed nok en gang at der er en massiv modstand mod yderligere eu integration skiftende regeringer har siden lissabontraktatens ikrafttrædelse været klar over at der udestod en udfordring for danmark i relation til fortsat medlemskab af europol når europol overgik til overstatslighed men samtlige regeringer har i den mellemliggende tid forsømt at sikre danmark fortsat medlemskab af europol men i stedet forventet at europol var den løftestang der skulle til for at sikre danskernes samtykke til at afskaffe retsforbeholdet det lykkedes som bekendt ikke og derfor er det nu ved at være tid

at komme videre derfra der er nu efterhånden gået en rum tid siden vi stemte om retsforbeholdet og i øvrigt også siden vi

nærværende forespørgsel vi har

haft stor forståelse for at regeringen ikke efter en ophedet valgkamp pludselig kunne springe ud af skabet med en fiks og færdig aftale om en dansk parallelaftale om europol men vi må også sige at nu begynder det efterhånden

derfor kommer denne forespørgsel også på det rette tidspunkt og vi glæder os til at høre hvad ministeren kan oplyse om den kommende proces

i dag i den her debat gå i dybden med hvad en omdannelse af retsforbeholdet ville have givet af muligheder

den debat har vi haft og så vidt jeg husker endda ganske grundigt i forbindelse med lovforslaget l niogtyvende jeg skal blot her konstatere hvilket jo heller ikke er nogen stor overraskelse

for mig at se var spørgsmålet

omdannelse af retsforbeholdet ikke et spørgsmål om mere eu

spørgsmål om at danmark fik retten til at kunne vælge hvilke dele af eu vi ønsker at være

på nogle områder står til at kunne samarbejde mindre med de andre eu lande måske endda på netop nogle af de områder hvor vi har allermest brug for et fælles europæisk svar på tidens udfordringer

i tiden før og efter folkeafstemningen har det vist sig at

konteksten udenom det var spørgsmålet om rækkevidden af omdannelsen af forbeholdet og de muligheder det ville give for at kunne tilvælge andre ting det var spørgsmålet

øvrige to og tyve konkrete retsakter og så videre og så videre men fordi der var en meget klar

danskerne uanset nejet

ikke havde sagt nej til europol så tog statsministeren allerede om aftenen for afstemningen kontakt til europa kommissionens formand samt formanden for det europæiske råd for at orientere dem om afstemningsresultatet det blev fulgt op af et møde mellem statsministeren

europæiske råd allerede ugen efter folkeafstemningen herhjemme har der også været en lang række politiske kontakter for at finde en løsning på hvordan vi kommer videre statsministeren har haft bilaterale møder med samtlige partier

været afholdt tre partiledermøder og disse møder har indtil videre mundet ud i en enighed om at anmode om en parallelaftale

europol det var den diskussion der

gjorde vi det den tyvende januar to tusind og seksten

der er endnu ikke enighed om hvorvidt vi fra dansk side skal anmode om parallelaftaler på andre retsinstanser inden for den grænseoverskridende kriminalitetsbekæmpelse det kunne være det såkaldte pnr altså et passagerregister over

til europa det kunne være eurojust det kunne være efterforskningskendelsen det er alle tre retsakter der er vigtige for politiets arbejde jeg synes måske især at det

pnr register ville have som et vigtigt redskab i forhold til terrorbekæmpelsen

vælge her i folketinget hvorvidt vi vil deltage i

men det bliver et af de forhold som vi skal have en grundig drøftelse om

vi skal søge en form for deltagelse en form for

holdt jeg den ellevte februar

ordførererne om dette spørgsmål jeg tror ikke det er nogen overdrivelse at sige at der ikke var nogen entydig retning eller entydig konklusion på hvad

parallelaftaler vi aftalte derfor at partierne skulle have mere information om retsakterne

for at have den relevante tyngde i et sådan møde

flygtninge og migrationskrise som europa har været i og hvor nogle af de samme personer har været afgørende for de forhandlinger der har været både internt i eu kredsen og også med eksterne partnere jeg vil meget gerne snarest vende tilbage til jer med en ny invitation

det er vigtigt at vi i fællesskab tager en

et fælles referencegrundlag får et fælles

også i fællesskab får

danske folketings partier når vi så har været i

til bruxelles er på plads og gennemført

de kan komme lidt tættere på klare meldinger klare positioner i

de måtte mene om eventuelle andre

regeringens side under

at parallelaftaler

noget man bare kan trække i en eu automat det kræver kommissionens godkendelse det kræver europa

af flere omgange søgt nogle gange fået godkendelse nogle gange fået afslag på parallelaftaler viser at

og at vores ønske ikke altid imødekommes det andet vi ved er at regeringen fra starten af har gjort det klart at beskeden fra bruxelles er at man ikke kan forhandle om en

en retsakt før retsakten er endelig vedtaget

europol noget tidligere jo

bekræftes i europa parlamentet

andre tilstedeværende med større erfaring fra europa parlamentet end jeg kan måske sige om det er sandsynligt at den bliver bekræftet jeg jeg tror den bliver bekræftet og dermed vedtaget

har vi det juridiske grundlag

vi kan begynde at lave de helt formelle skridt der skal tages med at søge om en parallelaftale med at få afklaret kommissionens rådets parlamentets eu landenes holdning til hvorvidt de ønsker at lave en parallelaftale og derefter begynde selve

meget tid til at få en parallelaftale på plads

på nogen måde har opgivet det vi vil arbejde endog stenhårdt og målrettet for at danmark også efter maj to tusind og sytten er en del af europol det vil være i danskernes interesse

håber derfor også at alle her i salen vil være hjælpsomme i den proces der kommer

at tiden er inde til at regeringen sætter sejl så vi kan komme videre i processen vi mener faktisk at vi fra

side har været særdeles åbne over for regeringen

regeringen har sagt vi vil forsøge at afklare hvad det er for en slags parallelaftale vi skal have om det alene skal være europol eller det skal være en bredere parallelaftale hvor også eurojust pnr registeret og den europæiske efterforskningskendelse indgår så har vi jo fra

så udelukker vi ikke noget på forhånd og hvis argumenterne er tilstrækkelig gode kan vi overbevises

må også sige at at når jeg hører udenrigsministeren

stadig væk er for meget død murer mine

negativitet en sådan skepsis en lidt vranten tilgang til tingene

det resultat der kom den tredje december

så meget videre der kunne udenrigsministeren måske godt lære af sin forgænger herre uffe ellemann jensen som efter et nej i nitten to og halvfems tog til

ellers en aftale efterfølgende

ligge på et begrænset sted men men udenrigsministeren er givetvis begejstret for

ting som eu angiveligt har travlt med i øjeblikket og som

tilkendegav var årsag til at vi ikke kunne komme videre med de her forhandlinger var jo netop

spørgsmålet om om storbritanniens tilknytning til eu men set fra vores synspunkt

er det jo sådan at der må være en klar interesse i faktisk at bruge det

som ønsker storbritannien ud af eu kan bruge til noget

er det jo netop hvis eu tryner et lille medlemsland som har

faktisk er åbnet et vindue som vi ikke forstår regeringen ikke

vil anvende

at danskerne jo sagde nej til at afskaffe retsforbeholdet den tredje december og det resultat er vi alle sammen forpligtede til at respektere og regeringen må arbejde på det grundlag når der skal findes en løsning i forhold til europol derfor vil det også være min og dansk folkepartis opfordring til regeringen at man

til omfanget af en parallelaftale

argumenterne herfor

jeg er også sikker på at de andre eu skeptiske partier vil gøre det samme og så må forhandlingerne gå videre herfra

i mål inden briternes afstemning den treogtyvende juni selvfølgelig kan man sagtens se meget formalistisk og juridisk

på det her og sige kast alle mulige juristerier op i luften men faktum er bare at det er tiden at begynde at rykke

der er naturligvis også en anden og bredere lære

den tredje december nemlig behovet for en mere grundlæggende revision af den danske europapolitik

overbevisning ingen tvivl om at

japartierne på christiansborg den her bemyndigelse til at afgive suverænitet på retsområdet uden at konsultere danskerne også var et fundamentalt signal om at danskerne er grundlæggende trætte af at afgive suverænitet til eu men det er jo en debat som vi får lejlighed til at løfte ved en senere forespørgselsdebat her i i folketingssalen men i forhold til den umiddelbare udfordring som afstemningsresultatet efterlod og som

er det vores opfattelse at regeringen nu skal trække i arbejdstøjet og benytte det momentum der er

jeg skal herefter på vegne af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre liberal alliance alternativet det radikale venstre socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti

vedtagelse folketinget konstaterer at der siden folkeafstemningen den tredje december to tusind og femten har været afholdt tre partiledermøder og

møde mellem udenrigsministeren justitsministeren og eu ordførerne for at drøfte opfølgning på folkeafstemningen regeringen har ligeledes haft drøftelser med

og andre interessenter i bruxelles den tyvende januar to tusind og seksten sendte statsministeren et brev til kommissionens formand og formanden for det europæiske råd hvori der fra dansk side anmodes om en parallelaftale om europol folketinget bakker op om regeringens bestræbelser på at indgå en parallelaftale om europol og støtter at der findes en løsning således at danmark ikke skal forlade samarbejdet i europol i april totusinde

ikke kan lade sig gøre at få et fuldt medlemskab af europol gennem en parallelaftale vil dansk folkeparti så stadig love den danske befolkning

af europol på det andet jeg gerne vil vide er selvfølgelig

ved et fuldt medlemskab af europol er det også vigtigt at vi kan deltage i fælles indsatser

vi har kunnet indtil nu inklusive have fuldt medlemskab af alt det der handler om at bekæmpe terror

have lavet en parallelaftale om europol hvad der så sker efter det hvis det viser sig ikke at kunne lade sig gøre må vi jo se på til den tid

vi have sigtekornet rettet fuldstændig nøgternt og målrettet mod

få sådan en parallelaftale i hus

er

jeg godt lige gøre opmærksom på at det jo ikke handlede om en eu afstemning

tage fat på eu for nu kan vi gøre noget som uffe ellemann gjorde dengang

så god var han altså heller ikke på det tidspunkt men

dengang selv om vi jo nok alle er glade for triumfen i

da man skulle ned og forhandle efter nejet i nitten to og halvfems som herre holger k nielsen jo selv det anerkender jeg fuldt ud var en stor

var det med en anderledes optimistisk og positiv tilgang end den som

efter min mening meget klart at hvis man kommer med sådan lidt

og et i øvrigt samlet folketing

for sig når man hører udenrigsministeren jeg ved ikke om

er enig i at vi skal tillægge ham så negative intentioner vi må håbe at debatten i dag kan fyre lidt op under udenrigsministeren men det er jo vigtigt at vide hvilken vej flertallet her i folketinget vil og derfor skal jeg bare spørge til opklaring hvad betyder det forslag til vedtagelse som som ordføreren har fremlagt på vegne af en række partier nu har jeg den ikke skriftligt så jeg

betyder det at de partier der står bag den er enige om at det udenrigsministeren skal gå efter

og at udenrigsministeren derfor

følerier han har om at den også skal omfatte en hel masse andre

andre retssager skal tilknyttes og kan komme med gode argumenter herfor

det vi har savnet er jo en klar udmelding fra regeringen om hvad det er regeringen vil og den synes jeg heller ikke helt at vi fik i dag udenrigsministeren skal

så kan det være at den kommer der men men

at gennemføre en parallelaftale og nærmest så frem til at man kunne få en ny folkeafstemning om en

overnational tilslutning til europol forstår

ordføreren herre martin lidegaards udtalelser på samme måde eller ligger der nogen forhåndsaftaler og underhåndsaftaler i forbindelse med vedtagelsen af det her papir

den vedtagelses primære formål er at sende det signal at et meget bredt flertal her her i folketinget ønsker

om dansk deltagelse i europol og det synes jeg egentlig bør have en værdi altså når udenrigsministeren eksempelvis inviterer eu ordførerne med sig til bruxelles for at drøfte de her ting

jo også for at signalere at der er bred opbakning til den løsning og der synes jeg egentlig at en sådan fælles vedtagelse

sikker ordføreren egentlig er på at det selskab man har begivet sig ind i i virkeligheden ønsker

hvor lidt der er foregået hvilke muligheder man har forsømt at bruge

bemærkede jeg som jeg umiddelbart hørte

skulle støtte regeringens regeringens fortsatte bestræbelser

ikke bange for ligesom at blive spændt for en eller anden vogn som måske viser sig at være en vogn

men udelukkende skal bruges til på et tidspunkt at sige

at lave en parallelaftale den tredje ting er

a la den vi havde den tredje december

regeringen jo have en ambition om at kunne finde andre partier der vil støtte regeringen og der er vel ikke andre partier

som vil være parate til på

tilbage i december måned sidste år

vi ikke respekterer danskernes afgørelse for selvfølgelig gør vi det og vi har heller ikke nogen umiddelbare ambitioner om at skulle omgøre den beslutning ved en snarlig folkeafstemning bare for at

gik helhjertet ind for en omdannelse af det danske retsforbehold til en tilvalgsordning og for at danmark med sikkerhed i fremtiden kunne blive en del af et stærkere integreret europol samarbejde

set mange argumenter for og terroranslagene i bruxelles i sidste uge understreger at vi i danmark er bedst stillet ved at være en fuld og ligeværdig deltager i europol samarbejdet både når vi ser på hvor meget det danske politi bruger de fælleseuropæiske registre tallene taler for sig selv de fleste kan dem tilbage fra debatten i december måned og når vi ser på den fælles indsats mod terror

og kampen mod internationale tyvebander og mod den slags forbrydere der har snydt de danske skatteydere for milliarder af kroner

danskernes tryghed har vi brug for at være med i særdeleshed i europol og derfor bakker vi i socialdemokratiet også varmt op om bestræbelserne på at forhandle en aftale hjem til danmark om deltagelse i europol

at det ikke bliver helt så let som dansk

og enhedslisten lod vælgerne forstå under valgkampen tilbage i december

efter at man har været i en valgkamp er jo også at man evaluerer den valgkamp det har vi også gjort i socialdemokratiet

vi evaluerer hele tiden om der var ting vi kunne have gjort bedre om der var

andre og så videre og på samme måde bør dansk

og forhåbentlig kommer de to partier til at stå til ansvar over for de vælgere som de lovede at det ville blive en let øvelse men

op om alle bestræbelser på at få en aftale om europol

hvornår regeringen forventer at starte de reelle forhandlinger med eu så vidt vi er orienteret kan regeringen måske måske ikke først formelt indlede forhandlingerne når den nye overnationale forordning er vedtaget i april to tusind og seksten det betyder at reelle danske forhandlinger tidligst kan indledes efter ministerrådsmødet i juni i den forbindelse er det derfor interessant om vi overhovedet kan sikre en aftale inden april to tusind og sytten men ikke desto mindre

op om alle tænkelige bestræbelser herpå og vi bakker også op om

enhedslisten har forsøgt at bilde nogen

så sent som i dag var der en eu ekspert ude

den store indsats i eu mod terror jo kunne risikere at forlænge hele

forhandlingsspil der skal til at gå i gang så meget tyder på at det ikke nødvendigvis

nede på besøg men jeg kan jo konstatere

tyder på at de eksperter der var ude under valgkampen og advare om at det

der nok også udsigt til lige nu

socialdemokratiets leder fru mette frederiksen på valgaftenen gik ud med en relativt markant melding om at det her ligesom ville få nogle konsekvenser for hvordan socialdemokratiet så på eu spørgsmålet jeg vil ikke sige at det var en røst fra graven vi lige har hørt

fra folketingets talerstol men jeg vil da sige

af en fast dansk position at vi skal så tæt på kernen som overhovedet muligt men jeg vil sige at vi er i mange forskellige overvejelser

også gjort os forskellige evalueringer af hvad vi gjorde rigtigt og hvad vi gjorde forkert under valgkampen

appel jeg retter til både enhedslisten og

det var vattet at politikerne ikke var gået hele linjen ud og også

er jo en af de ting vi over det sidste stykke tid og hele tiden evaluerer

at for mig at se virker det som om socialdemokraterne faktisk har opgivet den der parallelaftale og derfor bliver

socialdemokraternes ordfører hvad foretrækker socialdemokraternes ordfører egentlig foretrækker socialdemokraternes ordfører en

med samme indhold

dem der var for syntes vi skulle stemme ja og dem der var imod syntes vi skulle stemme nej men i den

var der nogle der mente at vi skulle være medlem af europol

skulle være medlem af europol og nogle mente så at vi skulle komme med i europol ved at stemme ja og nogle andre mente at vi skulle komme med i europol ved at stemme nej så på den måde var

det en lidt særlig debat og en lidt særlig afstemning og det var derfor jeg skrev min kronik som jo så desværre ikke havde helt den

men det var derfor jeg skrev min kronik om enighed bare ikke om konklusionen for vi var enige om europol og vi var såmænd også enige om

måske bruge når vi om halvtreds år ser tilbage og spørger om danskerne så bare gik til stemmeboksen med sådan helt grundlæggende uenighed om hele det europæiske

nok ville vi noget forskelligt

altså ville det anderledes end det ja

det respekterer jeg naturligvis men nejet kan jo næppe siges at være et nej til europol det hørte vi i hvert fald igen og igen i løbet af valgkampen og det hørte vi også efter valgkampen

politisamarbejde er et ubetinget gode

også som ministeren jo har redegjort for været i stand til at stå sammen

i venstre ser vi det som vores fornemste opgave først og fremmest at sikre danmarks tilknytning til europol men vi håber også at vi

sammen om hvilke andre parallelaftaler inden for grænseoverskridende retligt samarbejde

godt af at anmode om så regeringen er altså i arbejdstøjet venstre er

tredje december og for mit eget vedkommende vil også gerne indrømme at resultatet kom bag på mig men det giver heller ikke mening at ignorere resultatet og derfor

støtter venstre naturligvis helhjertet forsøget på at få det allerbedst mulige ud af situationen

folkeafstemningen nu altså markerer sig som de forhindringer

en parallelaftale er ikke noget man bare sådan lige får det kræver accept fra forskellige politiske organer og fra de andre syv og tyve medlemslande og en parallelaftale er ikke hurtig at få først og fremmest fordi vi jo ikke kan forhandle en

er en aftale altså der skal være noget at være parallel

køreplanen for europol er ikke fastlagt endnu og uret tikker

første maj to tusind og sytten hvor en aftale på en eller anden led skal være på plads hvad danmark

kommer så også til at sige meget om vores forhold

om lidt om briternes forhold vidner om i venstre vil vi

på det europæiske projekt og det samarbejde som det medfører vi mener at vi skal være med at vi skal have indflydelse og at vi skal gøre os gældende det betyder så ikke at vi er

der kommer fra eu slet ikke men vi tror på vigtigheden og nødvendigheden af det europæiske politisamarbejde og konstaterer at det gør folketingets øvrige partier heldigvis også vi bakker derfor op om og ser positivt på det arbejde som har været i gang siden folkeafstemningen så har

en særlig hilsen fra herre rasmus jarlov som jeg har glædet mig til at overbringe nemlig at også i denne sag står venstre og konservative

vi ville overføre mere magt eller mere kompetence til eus overnationale retspolitik

flertallet af befolkningen afviste at opgive befolkningens forbehold for i stedet at etablere en ordning hvor et simpelt folketingsflertal i al fremtid kunne overføre al den magt på retsområdet til eu som man havde lyst til det var det der stod på stemmesedlen det var det der blev stemt om jeg er ethundrede procent sikker på at herre hummelgaard

at der var mange der havde andre motiver i deres hoveder for hvordan de stemte både for hvorfor de stemte nej og hvorfor de stemte ja men jeg tror det er klogt at tage udgangspunkt i hvad det egentlig var der stod på stemmesedlen at ændre den formulering kunne vi ikke lide men det var det der stod

ikke et lille flertal der sagde nej det var ikke sådan lidt tilfældigt det var mere end seks

der skilte ja og nejsiden og på den måde synes synes vi jo

det er meget vigtigt at man starter enhver debat med at sige at befolkningens nej skal respekteres

hvor vi jo har haft en tradition for at man ligesom kunne fifle lidt med forbeholdene og det vil sige at det er vigtigt at holde fast i at befolkningens nej skal respekteres

hvad stemte vi så ikke om ja vi stemte jo ikke om hvorvidt danmark fremover fortsat skal kunne indgå i mellemstatslige aftaler det var ikke til afstemning

jeg mindes ikke at det stod på nogen stemmeseddel jeg mindes ikke

kunne indgå mellemstatslige aftaler naturligvis stemte vi ikke om det og derfor er det jo også fuldstændig åbenlyst at selvfølgelig kan vi indgå mellemstatslige aftaler efter de regler der nu engang gælder om flertal i folketinget fem sjettedele eventuelt folkeafstemninger hvis der er behov for det

politisamarbejdet og det synes vi da man skal gøre når der nu er et flertal i folketinget som ønsker det naturligvis skal man gøre det

forventede vi nok så at regeringen hvis man ønskede at respektere folkeafstemningsresultatet ville komme mere op i gear for det er jo ikke nok bare at sige nåh jo men

på nuværende tidspunkt indgå en aftale

en europol forordning nej det er rigtigt nok men virkeligheden er jo den at man kunne

en aftale om princippet om danmarks placering

at det her har været oppe til diskussion i forbindelse med den engelske debat

det gjorde man ikke og vi synes at regeringen påtog sig et stort ansvar ved ikke at gøre det jeg må indrømme

fornemmelse

ønsker at vi skal få en parallelaftale

det tror er meget uklog idé

folkeafstemningen den tredje december to tusind og femten afviste dansk deltagelse i eu’s overstatslige retspolitik befolkningens nej skal respekteres folketinget bakker i stedet op om indgåelse af en mellemstatslig aftale om europol således at danmark i overensstemmelse med folketingets ønske kan forblive en del af europolsamarbejdet efter april to tusind og sytten folketinget pålægger regeringen at arbejde aktivt

politiske årsag var at borgerne ikke ønskede at kompetencen til at afgive suverænitet

og gives til folketinget i liberal alliance ser vi det som et enormt positivt udtryk for at danskerne insisterer på at have snor i europapolitikken og ønsker at bibeholde

inddragelse forud for væsentlige afgørelser om afgivelse af suverænitet

et udtryk for et stærkt demokratisk engagement som jeg synes vi i folketinget skal være glade for og sætte pris på der er selvfølgelig også andre strenge i det nej der blev afgivet den tredje december sidste år nogle af de strenge var liberale og andre var noget andet de liberale strenge handlede om et nej til overdreven regulering et nej til for stor politisk indblanding i den enkeltes frihed

og åben for verden ikke handler om at putte mest mulig magt ned i nogle eu institutioner når man

stilling til et politisk spørgsmål er man selvfølgelig forpligtet af det svar som borgerne giver og det er ikke kun i retlig forstand ved folkeafstemningen den tredje december stemte et flertal af danskerne imod en model

to tredjedele af folketingets partier

og en efterfølgende overvejelse om at justere den måde vi behandler europapolitikken på alligevel er det som om alting kører videre som business as

vi har i liberal alliance flere gange foreslået at åbne den europapolitiske aftale fra to tusind og otte og det ønske vil jeg gerne gentage her den parlamentariske sammensætning er i dag anderledes end dengang der er i dag partier repræsenteret i folketinget som end

og europa står i sandhed i dag med problemer og dagsordener som man vanskeligt kunne forestille sig i to tusind og otte det er på grænsen til det absurde at fastholde at der ikke skal ændres et komma i en aftale man indgik i to tusind og otte

på tide at tilpasse den europapolitiske kurs den virkelighed vi befinder os i i to tusind og seksten i liberal alliance støtter vi regeringens bestræbelser på at forhandle en parallelaftale om fortsat dansk deltagelse

med et tilfredsstillende resultat er vi opsat på at aktivere tilvalgsmodellen efter en ny folkeafstemning men med den meget væsentlige forskel fra den model som var til afstemning sidste år at borgernes ret til at blive hørt ved fremtidige afgivelser af suverænitet selvfølgelig skal respekteres det synspunkt fremførte vi under valgkampen frem mod folkeafstemningen det fremførte vi umiddelbart efter folkeafstemningen og det fremfører vi i dag

en debat og en valgkamp der faktisk skreg på mere oplysning viden og

om eu også når det ikke er valgkampstid

i forhold til danmarks deltagelse i eu samarbejdet er der særlig to ting der ligger alternativet meget på sinde det er at styrke den demokratiske debat om eu og at forbedre det europæiske samarbejde gøre det mere demokratisk inkluderende og gennemsigtigt for os hænger de to ting uløseligt sammen danskernes nej gjorde det endnu mere nødvendigt at vi skærper vores eu debat og sikrer mere oplysning om hvad der rent faktisk sker i eu regi samt at samtalen om eu bliver meget mere levende også i hverdagen det sidste vi ønsker

føler at centraliserede og uigennemskuelige beslutninger trækkes ned over hovedet på dem derfor lytter vi meget til den kritik der blev udtrykt i valgkampen både den kritik der blev rettet mod vores de danske politikeres tilgang til eu debatten og den skepsis en betragtelig del af befolkningen nærer til selve samarbejdet vi ser et helt basalt behov for at vi alle bliver langt bedre til at formidle udviklingen i eu til den bredere offentlighed og så bliver vi nødt til at gøre os langt mere umage for at kommunikere hvad vores grundlæggende planer og visioner

vi så derfor gerne at regeringen gjorde endnu mere for at gøre sine versioner for danmarks fremtidige eu samarbejde klare både i forhold til omfanget af samarbejdet og i forhold til hvilke konkrete tanker man gør sig

at forbedre samarbejdet jeg tror det ville gavne os alle hvis det blev mere klart hvordan vi fra politisk hold ser på fremtidens eu samarbejde alternativet har stort fokus på behovet for en demokratisering af eu samarbejdet gennem reformer og beslutningsprocesser gennem tiltag der kan skabe mere gennemsigtighed i samarbejdet og gennem en styrket offentlig debat alt dette betyder naturligvis ikke at vi fra dansk side ikke skal gøre mest muligt for at få den bedst mulige parallelaftale hjem en aftale der både er til gavn for danmark og for det europæiske samarbejde vi ønsker at vi sammen arbejder på at finde en god balance mellem at sikre danske

den her deltagelse og at finde en model som ikke udhuler og underminerer det gensidigt forpligtende i eu samarbejdet helt konkret

udfaldet af afstemningen om retsforbeholdet

regeringen gør alt hvad den kan for at sikre danmark en god parallelaftale i forhold til europol samarbejdet hvor danmarks fortsatte samarbejde er afgørende for at vi kan forebygge og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet jeg synes derfor debatten i dag egentlig kunne være rigtig spændende hvis den

begyndte at handle om andet end blot denne parallelaftale som mange har talt om

det jeg synes står tilbage som det store spørgsmål efter afstemningen den tredje december nemlig hvor vil vi hen

i betragtning af at der vel ikke er nogen befolkning der ved mere om eu end end danskerne gør men jeg skal bare høre om om det som ordføreren sagde skal forstås på den måde at ordføreren mener at det var

fordi danskerne var uoplyste at de stemte nej

er vi ønsker at indgå i et forpligtende samarbejde med de syv og tyve andre lande det synes jeg manglede det er en debat som jeg synes mangler og som jeg har sagt igen og igen

jeg meget gerne så vi fik meget mere af nemlig

anden måde fra radikal side mente set præcis det samme før folkeafstemningen som vi mener efter folkeafstemningen og det er at vi tror det bliver svært at få det hele og fulde medlemskab af europol som i hvert fald dansk folkeparti har lovet den danske befolkning uden at vi bliver

det sagde vi ikke for at skræmme nogen

at det er svært at kunne indgå på

lige fod med andre lande i europol hvis vi kun gør det gennem et mellemstatsligt samarbejde vi tolker danmarks befolknings nej som et nej der baserer sig på den kendsgerning at alle nejpartier lovede den danske befolkning

til europol jeg tror ikke

folkeafstemningen hvis ikke danskerne

at der var et stort flertal i folketinget der ville garantere fortsat europol

hvis det viser sig at vi har ret i at det bliver rigtig svært at forhandle en parallelaftale hvad

nødt til at definere sammen hvad vi så forstår ved et fuldt medlemskab af europol skal dansk politi kunne indgå i alle former for indsatser i europol skal dansk politi kunne indgå i styringsgrupperne og styringsenhederne i europol skal vi have adgang til præcis de samme efterretninger som andre europol medlemslande og så videre osv hvad betyder det egentlig at være medlem af europol

nødt til at være enige om og hvis det så kan opnås gennem en parallelaftale

ligesom radikale venstre tror og som vi også troede før folkeafstemningen at det bliver svært at forhandle igennem i eu simpelt hen fordi vi fra erfaringerne fra norge og fra andre

få adgang til dele af europol samarbejdet

det er svært at få fuld adgang til hele

ikke mindst dansk folkeparti som var meget eksplicit omkring det her i folkeafstemningen fast på at hvis det ikke lykkes

til april næste år og det er jeg sikker på

det allerede fra herre

prøver at manipulere og køre skræmmekampagner

at få et fuldt europol medlemskab igennem en parallelaftale

tror vi stadig det er men lad os da endelig prøve

hvad vi tror ikke mindst os der har prøvet at arbejde lidt med eu systemet indefra det har

så jeg er faktisk ikke overbevist om andet

søndergaard udmærket ved hvor vanskeligt det her bliver nå fred være med det vi håber at regeringen snart vil finde den kan man sige klarhed

de her ting med danmark midt i alt det andet der

martin lidegaard om herre martin lidegaard sådan dybest set

mener at det ville være mere fornuftigt at at bede danskerne om at

stilling til det samme spørgsmål som de blev stillet den tredje december igen

jeg ikke rigtig kan se for mig at vi stemmer om det samme igen

måske godt se for mig at vi stemmer om en anden pakke hvor en stor del af de retsakter

har været imod bliver taget ud men at i hvert fald europol og de helt tilknyttede retsakter bliver inde for at sikre et fuldt medlemskab af europol sådan som dansk folkeparti har lovet

fuldstændig frit uafhængigt af folkestemning

kunne vælge mellem på den ene side en parallelaftale hvor vi var fuldt og helt med og en begrænset tilvalgsordning hvor vi var fuldt og helt med via tilvalgsordningen

europol hvad ville herre martin lidegaard

åbenbaring og har afsløret en hemmelig plan som vi har haft liggende i skuffen hele tiden

det vi har sagt vi

vi ikke troede vi kunne få det samme gennem en parallelaftale det er det samme jeg siger nu men det skal jo ikke forhindre at

mange mange år tilbage selv om den daværende regering heller ikke

hvis jeg stod her og sagde nå og

at herre martin lidegaard seriøst

for en en parallelaftale når herre martin lidegaard så tydeligt både her og i alle mulige andre sammenhænge siger at målsætningen er at få en aftale hvor danmark

vinde suverænitet på områder hvor der er grænseoverskridende kriminalitet

vi ikke kan vinde selv

gerne ja derfor tror jeg på det

hvad kan man sige fantasi og forestillingsevne

jeg gerne stille ordføreren det her spørgsmål er det sådan at det radikale venstre vil sige nej til en mellemstatslig aftale hvis den ikke indebærer fuldt medlemskab

står ved det løfte jeg tror at der er nogle ude

føler sig snydt hvis ikke nejpartierne kan levere det jeg vil i

hvis ikke de får et fuldt medlemskab af europol på den ene eller den anden måde men jeg respekterer selvfølgelig

prøve den parallelaftale i respekt for folkeafstemningen men folkeafstemningen også en række nejpartier der lovede

bedemand eller ikke bedemand

svar på her ser jeg bare solen stige op i stedet for

jeg har jo fuldstændig ret og herre søren søndergaard

der er jo set med det radikale venstres øjne lagt nogle klare skinner der fører frem til suverænitetsafgivelse hvilket er i overensstemmelse med ordførerens opfattelse af tingene så vil jeg bare sige det er vel ikke ligegyldigt hvad en ordfører fra det radikale venstre sidder og siger til ministeren og til os andre mon ikke ministeren lytter efter det og vil ordføreren så indrømme at han ikke er særlig hjælpsom i forhold til at få den mellemstatslige

det blev et nej ved folkeafstemningen det var vi nogle der

arbejde ud fra det det gør regeringen

en dansk aftale

og det er det den skal gøre og ikke mere end det

var at det er muligt ved et nej

også det der siges i det forslag til vedtagelse som en række partier

her i dag og så er den historie

den kendsgerning at da man indgik lissabontraktaten var den eneste

en vej der hed en stadig afskaffelse af dansk suverænitet

man forhandlede ikke muligheden for at få en parallelaftale var det et udtryk for rettidig omhu eller var det tværtimod et udtryk for at man

fået indkredset hvad det er for forskellige positioner som de forskellige partier står med og der synes jeg det

partier som ikke rigtig synes at gå helhjertet ind i

vi ellers er fælles om det er så hvad det er kan man sige

det men jeg må så retfærdigvis sige at

og jeg må vel så i virkeligheden lægge til grund at

som ligger altså en ambition om at få etableret en parallelaftale men jeg er bare stadig væk ked af at vi ikke har fået et eller andet udspil fra regeringen i forhold til hvad det er regeringen gerne vil altså vil regeringen gerne have at efterforskningskendelsen kommer med vil regeringen gerne have at pnr kommer med hvad er det regeringen vil

at vi på de indre linjer har nogen fornemmelse af og der må jeg bare sige at nu er tiden altså inde til

kommer med det udspil jeg forstår

udenrigsministeren ikke har valgt at berige os med sådan en udmelding

passende men jeg vil godt

ganske glimrende og i hvert fald været med til at tegne konturerne af hvor de forskellige partier

når danmark forhåbentlig slår ind på en mere eu forbeholden kurs også på regeringsniveau vil det utvivlsomt være lettere hvis storbritannien sidder med ved roret og dermed sammen med en række østeuropæiske lande og gerne altså danmark kan trække i retning af et eu der beskæftiger sig med færre ting og overlader mere til nationalstaterne med aftalen mellem storbritannien og eu er der allerede sket fremskridt for danmark for eksempel i forhold til muligheden for at indeksere børnefamilieydelsen neutraliseringen af metockdommen og fremskridt i forhold til fortolkningen af rækkevidden af nærhedsprincippet men det er forhold som jo neutraliseres i tilfælde af at briterne stemmer sig ud af

det er vigtigt for mig her at slå fast at det naturligvis ene og alene er den britiske befolkning der skal afgøre hvorvidt storbritannien fortsat skal være medlem af eu det hverken kan eller skal vi blande os i i danmark japartierne ved jo selv af for dem bitter erfaring hvilken effekt det kan have når udlændinge blander sig i en national valgkamp når det så er sagt og understreget kan man jo godt ud fra nationalegoistiske overvejelser håbe på et bestemt udkomme for at understøtte en bestemt udvikling i eu samarbejdet der skal ikke herske nogen tvivl om at dansk

så langtfra mener at den britiske aftale er endemålet for en revision af eu samarbejdet den er kun begyndelsen og det er også det den britiske premierminister david cameron har tilkendegivet cameron har lovet at såfremt briterne stemmer ja til at fortsætte i eu vil den britiske regering presse på for flere demokratiske reformer af eu for mere indflydelse til nationalstaterne og for at færre opgaver i fremtiden overlades til eu det bliver spændende at høre regeringens overvejelser angående det for jeg er ikke i tvivl om at den danske befolkning efterspørger svar på i hvilken retning eu skal bevæge sig og om regeringen fortsat står inde for sin ambition om at danmark skal være så tæt på eus kerne som overhovedet muligt en ambition der givetvis deles af stadig færre

har har der været et langt forløb

dialog med en lang række personer herunder regeringer herunder igen naturligvis også den danske regering om hvad det var for en ramme man kunne forestille sig en sådan

fornyet aftale lå inden for derfor vidste vi på forhånd

fire punkter hvori

bede om at få lavet ændringer i forholdet det er spørgsmål

eurolande og ikkeeurolande

3 spørgsmålet om suverænitet herunder ikke mindst en styrket rolle for de nationale parlamenter

fortolkning af det der allerede i to tusind og fjorten blev klarlagt nemlig

som man citerer fra romtraktaten ever closer

skal forstås i en britisk kontekst så det har altså været fire områder som man har haft

inden og en lang dialog om op til mødet på det

råd den attende og nittende februar aftalen indeholder også løsninger på velfærdsområdet

den fri bevægelighed det er blandt andet blevet aftalt at man har mulighed for fremadrettet at indeksere børnechecken til eu borgere hvis børn ikke bor i det samme land som den forælder der har optjent kravet på ydelsen det blev også aftalt at den meget omtalte metockdom fra to tusind og otte vil blive tilbagerullet det er ikke nogen hemmelighed at den her regering ganske kraftigt under hele forløbet

storbritannien vil bede om en ændring

har bakket kraftigt op om storbritanniens bestræbelser i forhandlingerne det er der mange grunde til storbritannien og danmark har et historisk tæt forhold vi kom så at sige ind i eu på samme tid og i den samme tidsalder vi har fulgtes ad og haft fælles prioriteter undervejs i i kampen for

administreret med så stor fokus på konkurrencedygtighed og jobskabelse som overhovedet muligt og vi ser ofte ens på tingene derfor er det også sådan at storbritannien og danmark har arbejdet tæt sammen om

dele af aftalen om storbritannien

mange af de ting som storbritannien har fået med i deres aftale er jo ting som danmark har ønsket sig igennem længere tid

vil et eu uden storbritannien være et

det vil være et svækket eu

et eu uden den samme økonomiske formåen uden den samme kulturelle mangfoldighed og det vil være et eu uden den samme politiske gennemslagskraft i forhold til at kunne tale med en fælles stemme

hjælpe med at lande en aftale der kan danne grundlag for en afstemning i storbritannien som kan vindes det mener den britiske premierminister

skjul på at det har været en ganske svær kamp

drøftelserne på topmødet den attende og nittende februar var meget intense og med meget forskellige holdninger ikke bare fra de partier som ønskede

tilfredsstillede de mål som cameron havde fremsat men også fra en række lande

trække i den modsatte retning der ønskede at fjerne nogle af de ting som egentlig lå på bordet og som ønskede

diskuterede frem og tilbage og hvor det også var vigtigt

skulle være sådan at den

til dækning af de ekstra omkostninger der er ved at have børn

afspejle hvad de faktiske omkostninger er i det land hvor barnet opholder sig

tilbagerulning af metockdommen som vi igennem alle årene fra to tusind og otte og fremefter

arbejdet for at få ændret regelsættet bag ved

blev truffet således at der kan træffes en ny afgørelse jeg er også meget tilfreds med det resultat der ligger i forhold til forholdet mellem eurolande og ikkeeurolande jeg har selv været nødt til på mødet blandt europaministre for noget tid siden at rejse den her problemstilling

naturligvis have mulighed for at mødes om det der er relevant for eurolandene men der hvor det er relevant for alle otte og tyve

de otte og tyve lande der skal mødes og ikke eurolandene der så at sige mødes på egen hånd jeg er også glad for at principperne her

de spor og i den retning som regeringen gerne ser eu udvikle sig i fremadrettet

ikke på at vi er færdige med den diskussion med det

at have retten til at rejse som arbejdstager men ikke at rejse efter velfærdsydelser det er en

der skal arbejdes videre med fremadrettet for at sikre at man kan rejse for at arbejde men ikke rejse efter velfærdsydelser

folk i en folkeafstemning at afgøre om de vil blive som en del af det europæiske arbejde eller om de vil forlade eu og det har betydning ikke bare for storbritannien men for hele europa ikke blot fordi som jeg

at et europa uden storbritannien vil være et andet europa et svagere europa et svækket europa på en lang række områder

elementer som vi fra dansk side er meget tilfredse med ligger i aftalen jo alene træder i kraft hvis det bliver et ja i storbritannien det er sådan at en del af aftalen er bundet op på at de elementer om for eksempel indeksering af børnecheck alene kan ske hvis det bliver et ja og derfor er der fra dansk side al mulig grund til

jeg skal ikke blande mig i andre landes afstemninger ligesom jeg ikke forventer at andre lande blander sig i danske folkeafstemninger

storbritannien vil stemme ja til eu det vil give mulighed for at vi kan få gavn af de elementer der ligger i aftalen men det vil også og måske mere overordnet sikre at eu fremadrettet vil kunne tale med den stærkeste fælles

nemlig at regeringen tager bestik af at der også i den danske befolkning er en fundamental skepsis over for yderligere integration i det europæiske samarbejde og at regeringen dermed slår ind

faktisk troede at vi var enige om forud for det folketingsvalg som fandt sted sidste år regeringen lægger meget vægt på at storbritannien fortsætter i eu men der synes at være en stor forskel på hvad det er regeringen og dansk folkeparti vil bruge et fortsat politisk medlemskab af eu til dansk folkeparti vil bruge det til at gennemtvinge grundlæggende og nødvendige reformer af eu samarbejdet regeringen vil sådan som jeg hører det i bedste fald bruge det til at opretholde status quo men i dansk

vi ikke interesserede i status quo vi er interesserede i at der lægges en ny europapolitisk kurs og at den kurs lægges i pagt med briterne der er en voldsom overrepræsentation her i folketinget af eu positive partier men det er der altså ikke ude blandt vælgerne den europapolitiske aftale hvor ambitionen er at danmark skal være så tæt på kernen i europa som muligt er jo netop udtryk for det misforhold der er ingen tvivl om at der er behov for en ny europapolitisk aftale

ministeren jo med fordel kan indkalde til i det øjeblik briterne måtte have stemt ja ved folkeafstemningen den treogtyvende juni

kan vi ikke leve med et eu der tilraner sig stadig mere magt fra nationalstaterne via nye traktater nye forordninger men i nok så høj grad gennem integrationistiske domme fra eu domstolen vi har behov for et nyt mere demokratisk eu hvis eu skal overleve skal eu ikke bare iklædes nye gevandter eu skal helt grundlæggende forandres og det er det vi kan bruge storbritannien til for vi har brug for i hvert fald et stort medlemsland til at adressere netop det behov for grundlæggende reformer i eu skepsisen over for eu er udtalt i hele nord og østeuropa og i brede dele af vesteuropa hvad nylige valg i blandt andet slovakiet og tyskland jo har givet syn for sagen for hvis tilliden til eu skal genopbygges skal eu grundlæggende ændre sin struktur man kan gøre

eu skal beskæftige sig med eu beskæftiger sig i dag med alt for mange ting hvorfor skal eus undervisningsministre for eksempel sidde på et rådsmøde og diskutere hvad valgretten til kommunale valg i medlemslandene skal være hvorfor skal eu diktere hvilke sociale ydelser vandrende arbejdstagere har krav på i medlemslandene hvorfor skal eu domstolen være forpligtet til i alle tilfælde at dømme i retning af mere eu integration hvorfor skal eu blande sig i hvor mange personer af hvert køn der skal sidde i bestyrelser hvorfor skal eu omfordele store milliardbeløb mellem medlemslandene så eu på store bannere kan prale af at eu har været med til at medfinansiere projekter som i virkeligheden er betalt af skatteborgerne selv hvorfor skal eu kræve at der ikke må være grænsekontrol mellem medlemslandene ja man kunne blive ved med at stille de her spørgsmål om hvorfor eu blander sig

som eu dybest set ikke burde befatte sig med

for at komme med en grundlæggende forandret kurs er i forhold til de forestående forhandlinger om en reform af forordningen om koordinationen af eu landenes sociale sikringsordninger den såkaldte forordning otte

at der sker en betydelig indskrænkning i hvad vandrende arbejdstagere har ret til ligesom der bør tages hul på en grundlæggende debat om hvornår man er at betragte som vandrende arbejdstager så vi kommer bort fra den situation at ni timers ugentligt arbejde kvalificerer en som vandrende arbejdstager og dermed eksempelvis som modtager af dansk

skal eus traktatgrundlag revideres den mulighed skal benyttes til at søsætte

en ambition om en grundlæggende reform af eu hvor flere opgaver overlades til nationalstaterne og hvor nationalstaterne udstyres med den nødvendige magt til at kunne standse unødig intervention fra eu hvis der også skal være et forpligtende europæisk samarbejde om ti år så er det det der skal til jeg skal herefter på vegne af liberal alliance og dansk folkeparti oplæse følgende

til vedtagelse folketinget opfordrer regeringen til at understøtte og forfølge den reformkurs som den britiske premierminister david cameron har tilkendegivet fortsat at ville efterstræbe i tilfælde af et britisk ja til fortsat medlemskab af eu folketinget pålægger regeringen aktivt at arbejde for en

hvor nationalstaterne får større indflydelse for en reform af bestemmelserne om vandrende arbejdstagere og at regeringen i forbindelse med kommende forhandlinger om traktatændringer

som udenrigsministeren også redegjorde for at der er en lang række forskellige fordele for danmark i den aftale som briterne har indgået det handler

efter en ever closer union vi ser også med tilfredshed på den indeksering af børnechecken som der er lagt op til og det samme

tilbagerulningen af metockdommen

rigtig meget at briterne den treogtyvende juni vil stemme for at blive i unionen først og fremmest fordi det entydigt er i danmarks interesse udenrigsministeren redegjorde for en lang række af de mange

fordele der er og dertil hører selvfølgelig fortsatte muligheder for at have en stærk samhandel og stærke relationer med storbritannien men derudover

står vi jo altså også sammen med storbritannien over for en lang række fælles meget store udfordringer

jo også den balance vi hele tiden skal søge at nå når

eu ikke skal bestemme alting

samtidig også anerkender at mange af tidens helt store udfordringer er nogle som vi er nødt til at løse i fællesskab det handler om flygtninge og migrantkrisen det handler om den stigende udfordring med at der bliver placeret meget store beløb uden om

mulige skatteopkrævning

fælles interesse i lønmodtagerbeskyttelse og det handler grundlæggende om regulering af finanssektoren sådan at vi kan undgå fremtidige finanskriser

det rent faktisk er i storbritanniens egen interesse hvis de skal undgå et ræs mod bunden for lønmodtagere

flere fagforeningsledere blandt andet fra de forskellige britiske fagforeninger er ude at sige i ugebrevet a4 i dag

udsigten til uden at jeg ellers vil blande mig i

at den kan gå i opløsning kan også få meget uoverskuelige følger

mindst er det også i storbritanniens egen

en del af de meget store friheder

derfor vil jeg læse følgende forslag til vedtagelse

venstre alternativet radikale venstre sf og det konservative folkeparti

nitten februar tusind og seksten opnået enighed om en aftale med storbritannien aftalen adresserer de ønsker til reform af eu samarbejdet som den britiske premierminister fremførte i sit brev af tiende november to tusind og femten folketinget noterer sig at den britiske premierminister har udtrykt tilfredshed med aftalen som han finder udgør et godt grundlag for folkeafstemningen den treogtyvende juni

af eu så skal jeg til allersidst sige at at den radikale ordfører ikke kunne være her men

så videre og så videre man har tilrettet kursen fra socialdemokratiets side

og vegne af den gamle sr

socialdemokratiet og står last og brast om eu politikken er det tilfældet står socialdemokratiet og

hvis det er tilfældet hvad skal der så lægges i den der tilretning som herre nick hækkerup og fru mette frederiksen

i en kald det en evalueringsfase kald det en tilretningsfase

syn på udviklingen af eu som ikke kun går i retning af at alting skal være tættere men som jeg også lige gav udtryk for i min ordførertale

række punkter hvor vi til gengæld gerne vil et tættere samarbejde det handler om reguleringen af finanssektoren

fælles kamp mod skattely og en lang række andre ting

er en aftale som den engelske socialdemokratiske leder

parlamentet til at stemme imod en del af den aftale og forhindre at den nogen sinde bliver til noget

skal blive i eu men udgangspunktet er at han siger at det er en rigtig dårlig aftale

være klar over hvor socialdemokratiet placerer sig i det internationale socialdemokratiske billede det er altså langt væk fra jeremy corbyn og det engelske labourparti

det danske socialdemokrati entydigt

så samtidig mene at den aftale som david cameron

den treogtyvende juni hvor briterne stemmer om deres fremtidige medlemskab af

det er derfor ikke bare relevant

simpelt hen tvingende nødvendigt at vi også her i folketinget har en debat om hvordan vi stiller os i forhold til briternes ønsker til

af eu samarbejdet for der er brug for en reform fra venstres side har vi længe udtrykt et ønske om et slankere eu som til gengæld er stærkere på de områder hvor det giver mening

sikkerhedspolitik og sikring af de ydre grænser alt sammen ting som

vejen til den fremtid går naturligvis igennem en af vores vigtigste samarbejdspartnere

danmarks relation til storbritannien går mange år tilbage også til før der var noget der hed eu da atten hundrede tallets politiske stridigheder havde lagt

blomstrede der i løbet af det tyvende århundrede gode politiske og handelsmæssige relationer op mellem danmark og storbritannien og i anden verdenskrig var det storbritannien som med montgomery i spidsen vippede besættelsesmagten af pinden her i danmark og efterfølgende udviklede de dansk britiske handelsrelationer sig i et sådant omfang at intet mindre end tyve procent af dansk eksport i starten af nitten halvfjerdserne endte i storbritannien som på det tidspunkt var vores største og vigtigste samhandelspartner

vores tredjestørste eksportmarked og samtidig en af vores vigtigste allierede i bruxelles når det kommer til spørgsmålet om hvilken vej eu samarbejdet skal gå og derfor er der heller ikke nogen tvivl om at det vil få store konsekvenser for såvel briterne som danskerne hvis storbritannien melder sig ud et nej vil nemlig med den britiske

egne ord blive et spring ud i mørket

til spørgsmålet hæfter jeg mig derfor ved at

som minimum for danskernes skyld og det er vi fra venstres side selvfølgelig enige i men

vores egne nationale interesser

hvis vi på nogen måde skal gøre os forhåbninger om at få gennemført de reformer

eu samarbejdet som der er lagt op til i aftalen mellem storbritannien og det

vil derimod kræve mange svære overvejelser ikke bare om briternes medlemskab men om hele unionens fremtid

enden for det samarbejde som generationer af europæere møjsommeligt har bygget op efter i århundreder at have bekriget hinanden det må ikke ske derfor er den britiske folkeafstemning afgørende for hele europas skæbne og derfor har vi alle en stor interesse i at en så stor aktør som storbritannien forbliver en del af det europæiske fællesskab afslutningsvis vil jeg derfor gerne understrege at vi fra venstres side stiller os positive over for den aftale

er indgået mellem briterne og det europæiske råd

at briterne med et ja den treogtyvende juni sikrer at aftalen vil kunne udmøntes til gavn for et samlet stærkt europa også i denne sag skal jeg hilse fra det konservative folkeparti og sige at de bakker op om

i mange år været venstres holdning at de sager som løses bedst nationalt selvfølgelig fortsat skal løses nationalt i øvrigt deler vi

kom til udtryk i noget af enhedslistens valgmateriale

i alt muligt om man måtte indgå ægteskab med andre af samme køn og hvad ved jeg hvad der blev fremført af

i forbindelse med den traktat

overlades til bruxelles eller skal den danske regering som udgangspunkt følge den linje som david cameron har tilkendegivet nemlig at flere beføjelser skal tilgå

har jo forhandlet det bedste han kunne og lavet en aftale som et flertal af

bliver så sendt til folkeafstemning

i det nye eu

de vælge at forlade eu det er klart at vi ikke er fans af david camerons plan men vi synes faktisk at det er en rigtig god idé at befolkningen får det valg vi synes faktisk at vi skal gøre præcis det samme i danmark

der er partier fra højre til venstre som i tide og utide snakker om

skabe de forandringer ligesom cameron har gjort se hvilke forbedringer i kan få igennem se hvor langt i kan komme

for befolkningen og spørg befolkningen skal vi fortsætte i eu på det grundlag eller skal vi træde ud det er befolkningens afgørelse der er jo rigtig mange gode grunde til at have en sådan folkeafstemning det er mere end fyrre år siden danmark tilsluttede sig tiden er gået eu har mildest talt udviklet sig på alle måder i forhold til hvad man beskæftiger sig med

man ikke beskæftiger sig med man går ind og beskæftiger sig med områder som

og socialpolitikken

ind og beskæftiger sig med noget som befolkningen ellers var blevet lovet at man ikke ville røre ved så

meget rimeligt

lad os se om vi stadig væk har befolkningen med os

ja der

og siger vi skal blive i eu på de nyforhandlede betingelser

er det vel befolkningens vilje der skal sættes igennem eller er der nogle der synes at det er en god

i eu i modsætning til hvad den danske befolkning ønsker det lyder

som alle burde kunne bakke op om vi har ovenikøbet nogle ideer til hvilke ting vi synes regeringen skulle forhandle i forhold til en nyordning

vi sikre på at både sf og alternativet vil bakke os

forhold til social dumping som vi har diskuteret tidligere i dag der skal gøres noget i forhold til selvbestemmelse

er kommet frem at antallet af dyretransporter

træffe en beslutning om at forsvare dyrevelfærden og indføre en begrænsning

hvor lang tid man kan transportere levende dyr

for vælgerne det tilbyder vi regeringen vores støtte til

der kan bringe den danske befolknings holdning i overensstemmelse med hvad der er den faktiske politik

regeringen opfordres til øjeblikkeligt at indlede forhandlinger med eu om en nyordning som ubetinget sikrer de enkelte medlemslande muligheden for at bekæmpe social dumping

selvbestemmelse med hensyn til regler for velfærdsydelser og at gå foran på områder som sundhed miljø fødevaresikkerhed og dyrevelfærd folketinget opfordrer samtidig regeringen til at følge det britiske eksempel og udskrive en folkeafstemning om hvorvidt danmark skal forblive i eu på de nye betingelser

vi så står med vil være bedre end det eu der er i dag nu kan man måske så

overveje om der kommer noget ud af de forhandlinger jeg tvivler selv men vi er villige til at

give det et forsøg prøve det af give det en chance og så sætte de to ting over for hinanden

også for os være en win win situation hvis befolkningen følger os

vil vi have vundet hvis den følger os omkring et lidt forbedret eu ja så er det ikke godt

det vi måske nok synes når det nu er dansk folkepartis ordfører der spørger

det er lidt underligt at dansk folkeparti ikke helhjertet

helhjertet bakke op om befolkningens mulighed for at stemme om eu medlemskabet

og historisk og i vores optik er der i den grad behov for et banebrydende opgør med den kurs

så længe det der kommer ud af det er et smallere men stærkere eu

at et stort medlemsland har følt det nødvendigt at sætte sit medlemskab af unionen på højkant før der for alvor kom skub i reformdagsordenen og jeg håber inderligt at et flertal af briterne den treogtyvende juni stemmer for at blive i den europæiske union vi er i liberal alliance tilhængere af et stærkt europæisk samarbejde der bygger på frivillighed et samarbejde der rummer de særaftaler der skal til for at otte og tyve forskellige medlemslande kan se sig selv i fællesskabet i min optik er den såkaldte cherry picking en del af løsningen ikke en del af problemet de reformdagsordener den britiske regering har

er også relevante for os spørgsmålet om ikke at stille medlemslandene uden for euroen dårligere end landene i eurozonen er relevant for danmark muligheden for at indeksere velfærdsydelser er relevant for danmark muligheden for at kunne fravige

visionen om en stadig snævrere union er relevant

muligheden for at nationale parlamenter kan trække et såkaldt rødt kort over for eu lovgivning der ikke respekterer nærhedsprincippet er relevant for alle medlemslande i liberal alliance støtter

og vi opfordrer regeringen til at forfølge den reformdagsorden i eu

at storbritannien måtte stemme for at forlade unionen indtil da opfordrer vi til at man bakker op om den britiske premierministers indsats frem mod folkeafstemningen og vi håber som sagt inderligt at et flertal at briterne den treogtyvende juni vil stemme for at forblive

at tage denne grundlæggende diskussion kan næppe understreges nok eu står over for store globale udfordringer som kræver meget bedre svar end dem som medlemslandene hidtil har kunnet blive enige om det europæiske samarbejde er i dag voldsomt udfordret flygtningekrisen klimakrisen og den meget høje ungdomsarbejdsløshed er alle grænseoverskridende kriser der kræver kollektive svar hvis vi i eu ikke formår at

os ned og få taget de svære diskussioner om hvordan vi får gjort eu bedre så risikerer vi at flygtningekrisen løber endnu mere løbsk fordi vi ikke turde tage de nødvendige værktøjer i brug vi risikerer at tabe kampen mod klimaforandringerne og skubbe gevaldige regninger videre til vores børn og børnebørn vi risikerer at tabe en hel generation på gulvet fordi vi ikke evnede at give de unge de muligheder som de fortjener mens tid var derfor er det på høje tid at vi i eu rykker sammen og har det politiske mod til at turde det europæiske samarbejde også når udfordringerne synes store en reform af eu samarbejdet skal derfor ikke munde ud i at vi lukker os om os selv men derimod et solidarisk og progressivt eu så vi igen kan føre an i de globale reformer som kan skabe en seriøs bæredygtig omstilling

positiv forandring på globalt niveau denne forandring kræver både politisk prioritering og investering og ikke mindst kræver den lederskab fra progressive lande som danmark kunne være et af alternativets vision for eu samarbejdet er krystalklar vi ønsker at trække europa i en mere bæredygtig retning dette gælder både på det økonomiske det sociale og det miljømæssige plan men det gælder også

til udbredelsen af menneskerettigheder og ligestilling hvor vi fra dansk side før har brugt vores stemme til at gå forrest

eu skal ske med aftalen mellem storbritannien og eu som forbillede storbritanniens aftale med eu løser nemlig ikke de dybtliggende problemstillinger i det europæiske samarbejde vi mener at en reform af samarbejdet bør fokusere på at styrke demokratiet

samarbejdet og skabe mere gennemsigtighed i de europæiske institutioner vi tror heller ikke

at en reform af eu med udspring i punkterne fra aftalen vil løse den store tillidskrise som eu står over for i forhold til de europæiske befolkninger det vil nok nærmere

blot nævne et par eksempler mange har givet udtryk for at man ikke ønsker at eu udvikler sig til en social union og der lægges op til at man med den engelske aftale kan lave særlige suspensionsordninger i forsøget på at dæmme op for hvad der meget grimt er blevet kaldt for velfærdsturisme for det første mener jeg stadig væk ikke at vi har set beviser

at der er reelle problemer med velfærdsturisme for det andet frygter jeg at vi med tiltag som disse er unødigt med til at mistænkeliggøre

europæiske borgeres motiver for at komme til andre europæiske lande vi kan med tiltag som disse være med til at sætte vores kerneværdier over styr for det er den frie bevægelighed er hjørnestenen i det europæiske samarbejde og vi har brug for den vandrende arbejdskraft også i danmark i stedet for at understøtte en alt for forsimplet mytedannelse om velfærdsturisme

vi bør se på de udfordringer vi reelt står over for et andet stort fokus i storbritanniens aftale var fokusset på eus konkurrenceevne dette store og ofte snævre fokus på nationale økonomiske gevinster ved det europæiske samarbejde

vi kender jo ikke resultatet af den britiske folkeafstemning det er

meget hypotetisk diskussion vi kommer ind i

og den giver jo faktisk først rigtig mening efter den treogtyvende juni så tror

grund til at diskutere konsekvenserne specielt hvis briterne siger nej

har vi grund til at tage fat i en stor diskussion men indtil da

men jeg synes ikke at det danske folketing på den måde

så meget til det bortset fra at vi kan udtrykke et samlet ønske om

fordel at de gør

forhandlet skal jeg ikke sige så

han om han har vel forhandlet ud fra hvad han mente ville være bedst

der må vi så have tillid til at det vil være nok til at briterne

siger ja til at blive i eu det afgørende synes jeg

til at fortsætte den kurs som man har udstukket indtil nu

at så bryder det sammen og det synes vi ikke at vi er tjent med vi

hvad det er holger k nielsen gerne vil herre holger k nielsen vil

det her handler om perspektiverne i

blive ved det

mere fleksibelt europæisk samarbejde det er da muligt at den britiske folkeafstemning vil give

en djævel der ved det det er der

ligesom tager patent på at vide alt om hvad den britiske

både utidigt og usagligt

lige afvente den britiske folkeafstemning

hvad reaktionerne bliver i andre

tage en politisk debat og det må vi jo så bare tage ad notam

at vi har en udenrigsminister som ikke ønsker at deltage i en debat om en historisk krise

vil stille sig til rådighed for at folketingets medlemmer kan stille spørgsmål til

om de her ting det er dybt forunderligt

ingen mulighed for at stille spørgsmål til udenrigsministeren når udenrigsministeren er

og derfor har jeg ikke haft mulighed for at stille spørgsmål til udenrigsministeren når det så

en god debat men jeg må sige at jeg

hvorfor venstre og konservative ikke kan være med i

vedtagelse som liberal alliance og dansk

ikke er meget perspektiv i

noget nyt ellers er jeg enig i det synspunkt som herre søren søndergaard

migrantkrisen den græske krise og den britiske afstemning er jo alt sammen symptomer på at der er noget

men jeg ser bare en udtalt vilje til at ignorere det faktum i dag og det synes jeg

uanset om man er modstander skeptiker eller jubeleuropæer

det hus man er ved at bygge nu har ikke noget fundament at stå på og hvis det fundament der trods alt er bliver stadig mere porøst lande falder fra lande vil ikke finde sig i at blive nedstemt og befolkningerne føler sig svigtet af eu

så forsvinder den sidste rest af opbakning til det projekt så jubeleuropæerne risikerer at deres hus falder sammen og vi skeptikere vil så gerne et andet eu som er mere demokratisk og transparent

er repræsenteret ved herre søren søndergaard og enhedslisten i princippet kan de selvfølgelig grine hele vejen hjem og sige hvad sagde vi men sådan som jeg forstår enhedslisten

melde sig ind i verden og så kan man selvfølgelig stille det spørgsmål om det er et bedre sted at være når alt kommer til alt det er

ganske sikker på men men sådan er

jeg tror at det vil være klogt at tage bestik

vil være klogt at de såkaldte japartier tager temperaturen på virkeligheden og konstaterer at der er meget langt fra den eu begejstring som er repræsenteret i det her parlament

den stigende utilfredshed der er i befolkningen svaret på eus udfordringer er ikke mere eu svaret er et andet eu og bliver spørgsmålet til borgerne

så bliver svaret også nej tak

sikkert som amen i kirken jeg havde håbet på at vi i dag kunne lægge os i selen for at bruge den britiske afstemning konstruktivt til at pege fremad

som david cameron har kridtet op men jeg må jo desværre erkende at jeg er blevet skuffet og det tror

de borgere der har fulgt med i den her debat bag skærmen er blevet danmark skal stå fuldstændig bag de britiske reformbestræbelser nu og i fremtiden og det skal vi